til vedtagelse der foreligger tre forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v en og halvfems af klaus markussen

vedtagelse nummer v ni og firs af marlene harpsøe og der kan stemmes

om forslag til vedtagelse nummer v halvfems af mattias tesfaye josephine fock

ønsker nogen at udtale sig

det er ikke tilfældet og så går vi til

ønsker nogen at udtale sig

og så er forhandlingen sluttet

jeg foreslår at lovforslaget

delt og det er den del

mod hinanden det er den situation vi står i her vi kan godt lide at vejdirektoratet

parkeringskontrollen på statsvejnettet

både langtidsparkering jeg vil nærmest sige campering og overnatning

en mængde østchauffører som ligger og venter ordrer og som ikke har noget at køre med det er en uholdbar situation der er opstået på en række rastepladser det skulle kunne løses hvis ellers vejdirektoratet gør en indsats nu får de muligheden vi kan også godt lide den del af

tidsbegrænset parkering mest fordi det er en modernisering af reglerne

et spørgsmål om teknologisk udvikling

andre midler end bare den traditionelle p skive selv om den dog er nem at anvende det kan vi godt lide vi kan ikke så godt lide

er vi ikke så glade for vi synes faktisk at det er en god idé og en del kommuner har jo arbejdet med ideen og det synes vi de skal have lov til der er ingen grund til at lægge yderligere hindringer i vejen for at det

kan lade sig gøre vi er heller ikke begejstrede for for

ophæve forbuddet mod at parkere i yderrabatten

og det er jo noget af det vi har ventet på og det er derfor vi redegør

en vis opblødning eller i hvert fald en tydeliggørelse af hvad det er

derfor ender vi med

stemme gult til

nævnte forslag ønskes afstemning om

vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte

så får i lov til at stemme vi

er forkastet så stemmer vi

forkastet jeg foreslår dermed at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter

det gør herre jan e jørgensen

bøger til rådighed på bibliotekerne det er ikke

det er en kulturstøtteordning for at man ved at stille sine bøger til rådighed kan få mulighed for at skrive nogle flere bøger og det er jo

set en rigtig god idé at vi har den ordning problemet

skal man i al evighed kunne modtage penge og skal man kunne

modtage et ubegrænset beløb

så blevet enige om at lave nogle nogle grænser for det og sige okay overstiger det et vist beløb synes

biblioteksafgift plus det man så

uden at der på nogen måde er en reduktion

noget der har været oppe i den offentlige debat en gang imellem hvad er egentlig ideen i at vi via vores offentlige biblioteksvæsen og vores offentlige udlån tildeler forfattere som i øvrigt har en god indkomst mange mange hundrede tusinde kroner hvad er formålet med det når det nu er en kulturstøtteordning

det her forslag som er et

moderat forslag vil jeg starte med at sige det betyder nemlig at vi begynder at lave en nedtrapning i det beløb man får når man får udbetalt femogtredivetusind kroner om måneden

kroner om måneden og firehundrede og tyvetusind kroner om året i ren biblioteksafgift så begynder man en beskeden nedtrapning den nedtrapning

hvis man tjener over femhundrede og fyrretusind kroner alene ved biblioteksafgiften

til rådighed så får man kun udbetalt fem og tyve procent af resten man får altså stadig væk udbetalt noget men ikke hundrede procent det

der bliver nogle penge til overs der bliver nogle penge som ikke bliver udbetalt og de penge kan man jo så bruge og det er det der ligger i forslaget

forfattere der ligger i den mellemliggende gruppe

egentlige formål med det her nemlig at være en

folk producerer bøger

sf støtter det her ændringsforslag jeg er selvfølgelig ikke så glad for at

skyldes det nu at de egentlig synes at det er meget rimeligt at man kan få i hundredtusindvis af kroner fra skatteydernes penge

til rådighed samtidig med at man har andre indtægter fra salg af bøger osv eller er det simpelt hen fordi vi er for lidt revolutionære

med jer der ikke har støttet det her forslag om at

at man har den slags nedtrapningsordninger

nogle ganske få forfattere kan få udbetalt hundredtusindvis af skatteydernes kroner ja okay så kan vi nok ikke nå et kompromis

en opfordring til en diskussion her under andenbehandlingen

den var for høj der var en række forfattere der ikke fik udbetalt

afgift for at have deres bøger stående på biblioteket og det er jo lidt urimeligt at man man har

takke hele folketinget for at man så nåede frem til

at et niveau på tolv halvtreds kroner var et godt niveau vi ville gerne gå længere ned og derfor har vi så foreslået

vil sige at alle forfattere der får mere end fem hundrede kroner i biblioteksafgift

deres penge udbetalt og vi håber selvfølgelig på at folketinget betænker sig og stemmer for

en mindstegrænse på fem hundrede

sige at tolv halvtreds

bedre end den nuværende grænse på omkring

at folketinget ikke kan blive enige om at sænke den yderligere til til fem hundrede

er forkastet der stemmes om

nummer to af et mindretal

er forkastet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter

jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter

sin fulde længde for jeg går ud fra at det er spildte guds ord på balle lars

lægger op til nogle friheder og en understøttelse af

vi ikke mener harmonerer og derfor kan vi ikke stemme for

hvis det er sådan

en ting og det er at det her forslag godt kunne gå hen og blive meget dyrt og det kunne jo resultere i

steg og det ville vi i hvert fald være meget bekymrede for så også den bekymring taget

nej til et ellers egentlig godt forslag men

jeg kan forstå at de andre partier ikke stemmer ja til vores ændringsforslag så

tre og fire stillet af det samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning

nummer fem tiltrådt af udvalget det er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte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

vi kommer til at mangle tredstusind faglærte allerede

hen ikke hvis vi fortsat ønsker at fastholde et erhvervsuddannelsessystem der veksler mellem skoleophold og praktik i en rigtig virksomhed derfor er der god grund til at glæde sig over at arbejdsgiverne i deres høringssvar signalerer at de er klar til at tage det her ansvar

det så vores tur til at få det vedtaget ud over initiativerne for at sikre flere praktikpladser indeholder dagens lovforslag også en række andre fornuftige initiativer det bliver muligt for praktikpladscentrene at producere varer

levere tjenesteydelser på markedsvilkår det er fornuftigt der bliver strammet op for brugen af virksomhedsforlagt undervisning og delaftaler og korte uddannelsesaftaler det er også fornuftigt og nogle efterskoler får mulighed for at starte erhvervsuddannelser op sammen

skole eller handelsskole eller sosu skole og

kommer flere elever til at få vejledning og kunne deltage i brobygning og skoleelever kan allerede komme i erhvervspraktik fra sjette klasse det er måske ikke ændringer der vil trække de store overskrifter men det er alt sammen justeringer der styrker det danske uddannelsessystem og forhåbentlig vil medvirke til at sikre flere faglærte vi støtter forslaget

øjne også rettet mod arbejdsmarkedets parter og regeringen der skulle forhandle om en trepartsaftale tilbage i to tusind og seksten fokus var rettet imod praktikpladser og parterne stod med danmarks fremtid i deres hænder de kendte alvoren og

blev der indgået en rigtig vigtig aftale

milepæl i aftalen forpligter parterne sig til at oprette otte tusind titusind flere praktikpladser end antallet af praktikpladser var i to tusind og femten det var parternes forhandlinger men vi havde da i dansk folkeparti holdninger til i hvilken retning vi synes

havde vi i dansk folkeparti foreslået at skabe økonomisk incitament til at virksomhederne ansatte flere elever og lærlinge virksomhederne skulle mærke det på pengepungen hvis de ikke hyrede elever eller lærlinge det lykkedes arbejdsmarkedets parter og regeringen at lave en god aftale hvor det netop aftaltes at virksomheder der bidrager til at uddanne faglært arbejdskraft belønnes og virksomheder der ikke i tilstrækkelig grad

pålægges et større økonomisk ansvar herudover er der flere elementer fra trepartsaftalen der med lovforslaget her bliver mulige blandt andet at praktikcentrene kan producere varer og tjenesteydelser på markedsvilkår det er også godt

vi har for eksempel i forligskredsen bag erhvervsuddannelsesreformen aftalt at det skal være muligt som en forsøgsordning at etablere tiende klasse på efterskole hvor man altså samtidig med sin tiende klasse får første del af erhvervsuddannelsens grundforløb vi håber at det kan medvirke til at flere tager en erhvervsuddannelse

kun er en mindre brik i

meget meget stort puslespil der skal samles for at vi når målet om at sikre flere faglærte

er det vigtigste i mine øjne at vi alle sammen taler erhvervsuddannelserne op erhvervsuddannelserne har et ufortjent dårligt image vi skal tale erhvervsuddannelserne op og vi som er faglærte nu siger jeg vi fordi jeg også selv er faglært kan gå foran og fortælle hvor godt det er

og med en erhvervsuddannelse har du nemmere ved at få job end de nyuddannede akademikere ligesom du faktisk på flere erhvervsuddannelser får en ret god løn med en erhvervsuddannelse skal du både bruge dit hoved og dine hænder det er alle tiders at være faglært med de

virksomheder kan få den arbejdskraft som de også efterspørger og at danske unge kan uddanne sig til arbejde og ikke til ledighed vi ved

danske arbejdspladser

nødt til at lytte til erhvervslivet

og vi har jo også sat en målsætning

med flere andre partier om at vi skal have flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse det skal være mere attraktivt at kunne vælge en erhvervsuddannelse og en af de hindringer der har været er

det giver en større sikkerhed for de unge

ved at der også er mulighed for

en praktikplads vores regering har prioriteret erhvervsuddannelserne men det er ikke nok regeringen bakker erhvervsskolerne op

to tusind og seksten hvor vi fik sikret at vi får skabt otte

lovforslaget her betyder bla at de virksomheder som bidrager særligt til at uddanne faglært arbejdskraft belønnes og samtidig kan man sige at de virksomheder som ikke bidrager tilstrækkeligt

via arbejdsgivernes uddannelsesbidrag det er rimeligt for vi skal alle sammen være med til at løfte opgaven og det nytter ikke noget at det kun er nogle virksomheder som tager ansvaret og bidrager med flere praktikpladser det kræver at der er flere der trækker i samme retning så

at straffe men faktisk et spørgsmål om at vi solidarisk set

på vej til at sikre at

den arbejdskraft vi har brug for

den kommer i forlængelse af de

folketinget vedtog i december måned

fremførte vi fra enhedslistens side at vi er stærkt i tvivl om

har ikke ændret sig fra behandlingen i december til i dag vi mener fortsat ikke at

lovgivning der udmønter den har et indhold som

på nogen måde sandsynliggør

den målsætning som fremgår af trepartsaftalen om at forøge antallet af praktikpladser med

en realitet

udtrykte også ved behandling af forslagene i i december at

jeg har noteret mig ved gennemlæsning af de høringssvar vi har fået til dette lovforslag at der i hvert fald er enkelte af høringsparterne som giver udtryk for den samme bekymring

valgte vi på trods af den skepsis som jeg nu

de første lovforslag der udmønter aftalen i håb om at det på trods af den skepsis vi har vil vise sig at være et lille skridt i den rigtige retning

vil i logisk forlængelse af vores stillingtagen da

men vi vil nøje følge med i hvordan arbejdet med at skaffe praktikpladser skrider frem og vi forventer at regeringen vil tage skridt til at ændre den aftalte konstruktion og tage nye initiativer hvis det viser sig at der ikke sker den vækst i

parterne i trepartsaftalen

som unødigt vanskeligt at skaffe sig

en praktikplads også i de tilfælde hvor en erhvervsuddannelse er det

meget enig med fru marlene harpsøe når hun fastslår at det er meget vigtigt at tale erhvervsuddannelserne op og ikke

fik man lavet en aftale som nu forbedrer muligheden for en praktikplads det der er målet er at der i fremtiden skal skabes et sted mellem otte

oprette praktikpladser

som herre mattias tesfaye også gjorde opmærksom på i sin tale

er en anelse kompliceret for ikke ligefrem at sige bureaukratisk det må jeg jo i min egenskab af afbureaukratiseringsordfører være skeptisk over for

forhåbentlig blive retfærdiggjort af resultaterne

en erhvervsuddannelse derfor er det med det her lovforslag regeringens hensigt at erhvervsuddannelserne igen bliver førstevalget for langt flere unge efter folkeskolen i alternativet er vi fuldstændig enige

i den identificerede udfordring der findes

i at der skal iværksættes initiativer til at løfte den udfordring derfor støtter vi også det her lovforslag vi mener det er et godt skridt på vejen

løse den den opgave det er at få flere til at vælge erhvervsuddannelser der er elementer i lovforslaget som

blandt andet at man fremrykker praktik til sjette og syvende klasse at efterskoler og frie fagskoler

får mulighed for at oprette en erhvervsrettet tiende klasse at folkeskolen får bedre betingelser for samarbejde med virksomheder og erhvervsskoler det er der rigtig meget brug for og ikke mindst at man ændrer brobygningsforløbene så det nu bliver en mulighed for alle og ikke kun for dem der bliver erklæret ikkeuddannelsesparate der er elementer som vi også

ikke begejstrede for at man med det her lovforslag

indfører en udvidelse udvidelse af

mulighederne for at indføre disciplinære reaktioner over for eleverne på erhvervsskolerne det mener vi sådan set ikke burde være nødvendigt vi kan også være bekymrede for at ordningen

får tilskud for at formidle uddannelsesaftaler kan have en social slagside fordi det kan betyde at elever med anden etnisk baggrund end dansk måske kommer bagest i køen fordi det kan være nemmere for skolerne at lave aftaler

for etnisk danske elever

en bekymring som er rigtig vigtig at være opmærksom på og det kunne være at man skulle overveje om man skulle give nogle ekstra incitamenter til de skoler

mange praktikpladser til etnisk danske

sige at det løser en del af udfordringen men det tager ikke fat på den helt grundlæggende

som vi i alternativet tror der er brug for hvis vi virkelig gerne vil have

om vægtningen af fag i folkeskolen det handler om at vi allerede fra de helt små klasser får de kreative og håndværksmæssige fag langt mere frem på banen i folkeskolen

hvor meget anerkendelse vi giver dem blandt andet i den måde som vi giver feedback til eleverne på i den måde som vi giver feedback til

til en skole hjem samtale med søren der er rigtig god til håndværk og design men måske ikke er den dygtigste i klassen til dansk og det er dansk og matematiklæreren der sidder til skole hjem samtalen sammen med forældrene glemmer man måske at sige til forældrene at søren er rigtig dygtig til håndværk og design så opgaven ligger i høj grad

givet håndværksfagene og de kreative fag den anerkendelse de fortjener

give nogle særlige muligheder for nogle mere

i de store klasser kan orientere sig om det det er bare ikke godt nok det er fint nok i sig selv

op til de store klasser hvor vi har taget rigtig mange af de her kreative fag ud af undervisningen kommer vi ikke bare til at lappe på ved at sige

nogle fag som er mere håndværksrettede vi skal simpelt hen have den den begejstring for det kreative håndværk begejstringen for at

for at skabe nysgerrigheden for at få lov til at eksperimentere

er i lære som jord og betonarbejder siger der er brug for hvis man skal begejstres som elev

det mangler vi stadig væk vi synes det her lovforslag er et fint skridt på vejen vi støtter det vi venter på at vi kan få

tiden på at fejre at det for en gangs skyld en gang imellem kan svare sig at være meget tålmodig fordi

betalingen alt efter om man løfter sit ansvar med lærlinge eller ej det var noget af det

den daværende undervisningsminister christine antorini og jeg arbejdede for allerede den gang vi gik i gang med erhvervsskoleforhandlingerne men dengang var det et ultimativt krav ikke mindst fra venstres at det kunne man absolut ikke pille ved

sagde venstres ordfører peter juel

firmaerne i dag

med et lovforslag som går ud på lige præcis det der var vores idé den gang nemlig at belønne de arbejdsgivere som tager lærlinge og til gengæld bede om at dem der ikke løfter deres ansvar skal betale lidt mere derfor synes jeg

er god grund til lige at nyde

af de blå partier det er enormt dejligt at høre og jeg er glad for at der nu er bred opbakning til at vi gør noget

vi bør glæde os over at vi heldigvis havde en

langt om længe at få en trepartsaftale på plads

også kunne få den her aftale på plads anerkender

radikale venstres ordfører ikke at det jo ellers er længe siden vi har

argumenteret for at vi skulle skrue på begge haner

den tidligere ordning og så i den nuværende aub

større afløb til de virksomheder der så faktisk løfter opgaven men det er jo netop samtidig godt at vi har stærke parter på arbejdsmarkedet så der kan indgås solide aftaler også med det politiske system igen må vi jo glædes over at

rigtige fagforbund er stærke og at de påtager sig arbejdet med

og dermed velfærdssamfundet

fremtiden er faglært som det lyder men det har ofte harmoneret harmoneret rigtig dårligt med usikkerheden om at kunne gøre sin uddannelse færdig for selvfølgelig skal ungdommen være sikker på at kunne gøre også de faglige uddannelser færdige og det sker jo kun ved at der er praktikpladser til rådighed det skal jo ikke være

afhængigt af rene tilfældigheder om man har familiære forbindelser eller om naboen kender den lokale håndværksmester det skal ikke være et privat anliggende

for mange unge har gennem årene fået drømmen om en faglig uddannelse ødelagt

de forgæves har banket på rækker af lukkede døre til virksomhederne

er aftalen så god nok det tvivler sf på når vi kan se

i dag har i hvert fald tolvtusind unge stående som søger efter en praktikplads og man her har en aftale

er ingen tvivl om at aftalen er et godt skridt i den rigtige retning men der er samtidig brug for andre og flere initiativer for at de faglige uddannelser kan tilbyde tilstrækkeligt med praktikpladser

der er så mange styrker ved vores vekseluddannelsesprincip i erhvervsuddannelserne at det har været stærkt bekymrende i årevis at kunne konstatere at man ikke har været i stand til at leve op til den ene del af vekseluddannelserne nemlig tilstrækkeligt med praktiktid

om at hvis man ikke bliver i stand til at løse den grundlæggende udfordring

praktikpladser til rådighed for de unge

det skal være skolerne der skal overtage enten det hele eller endnu større dele af de faglige uddannelser og med det vil der helt sikkert gå en masse andre værdier tabt i vores faglige uddannelser

det her lovforslag vil give erhvervsuddannelserne en chance mere hvis resultatet bliver at man lever op til de målsætninger der er sat og så er der også

nogle større forventninger til og det er at man kombinerer to gode skoleformer

at faglige uddannelser

der vælger en erhvervsuddannelse som også en anden ordfører var inde på viser beregningerne fra dansk arbejdsgiverforening at virksomhederne risikerer at mangle omkring tredstusind faglærte i

og fem og tyve

og gennemføre en relevant erhvervsuddannelse er det vigtigt at de unge får større sikkerhed for at kunne få en praktikplads det nytter ikke noget at de unge ikke kan få en praktikplads i en virksomhed så vil det ikke være attraktivt nok for dem at vælge en erhvervsuddannelse

ved efterårets trepartsforhandlinger fik vi en stærk aftale i hus og det er den aftale vi nu fører ud i livet med dette lovforslag målsætningen med aftalen er at der skal skabes mindst otte tusind titusind flere praktikpladser årligt end i dag virksomheder både private og offentlige vil blive pålagt at tage en bestemt mængde praktikanter der indføres et praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag til arbejdsgivernes uddannelsesbidrag

større ansvar for den samlede finansiering af arbejdsgivernes uddannelsesbidrag

forpligter arbejdsgiverne sig på at oprette

titusind ekstra praktikpladser så det bliver mere attraktivt for unge at tage en erhvervsuddannelse det vil stå mål med ambitionen om at flere unge

vælge en erhvervsuddannelse og vi kommer op på at tredive procent af de unge vælger en erhvervsuddannelse i

de unge på deres valg af uddannelse og vi skal også have deres forældre med gymnasiet er ikke det eneste valg

det sikre og traditionelle valg for mange men for mange unge vil en erhvervsuddannelse være det valg der giver dem de bedste forudsætninger og muligheder for uddannelse og job ved efterårets trepartsforhandlinger fik en stærk aftale i hus og det er den aftale

ikke samtidig sætter handling bag ordene og skaber løsninger på de udfordringer der er tak for kommentarerne og de drøftelser vi har haft her i salen i dag jeg ser frem til eventuelle spørgsmål under udvalgsbehandlingen

høj kvalitet det er afgørende for det fortsatte arbejde for vækst

velstand samtidig

universiteternes forskningsfrihed en urokkelig hjørnesten i et oplyst samfund det står socialdemokratiet fast ved og det er i øvrigt også fortsat uomtvisteligt

de sidste ti til femten år

der ingen tvivl om at universiteternes samfundsbetydning er steget markant med den udvikling følger også et stigende samfundsansvar

ti årig periode

se at universiteterne i højere grad er blevet en central samfundsinstitution

eller mellemlang uddannelse og det er vi rigtig glade for udviklingen giver samtidig anledning til at overveje hvordan de bedst mulige ledelsesmæssige rammer sikres det er afgørende at universiteterne kan agere som politisk uafhængige institutioner

betydning men der er potentiale for at styrke dem endnu mere og derfor er det meget positivt at kunne konstatere at aftalen som vi nu udmønter styrker rammerne for ledelse på universiteterne på en balanceret måde i forhold til både den politiske armslængde og i forhold til den samfundsbetydning som universiteterne har samtidig

det konstateres at den endelige aftale i højere grad sikrer politisk armslængde end der oprindeligt var lagt op til det er socialdemokratiet meget tilfredse med

for ledelse den betyder jo at de udviklingskontrakter vi kender i dag ændres til strategiske rammekontrakter

pligtige mål og i stedet vil målene i rammekontrakterne blive fastsat i dialog mellem institutionerne og ministeriet der lægges også op til at tidshorisonten for målene gøres længere end i dag ændringen af udviklingskontrakterne er

sektoren og socialdemokratiet er også tilfreds med at der indføres strategiske rammekontrakter det er en meget klog og

hensigtsmæssig beslutning at sikre at styringen afspejler universiteternes samfundsbetydning samtidig indføres en mere fast dialog mellem universiteterne og ministeriet som vi er meget opmærksomme på har været stærkt efterspurgt særlig fra sektorens side

det hele taget et meget lovende potentiale

behovet for detailstyring mindskes

er helt på det rene med og har noteret sig at den del af den aftale som jeg adresserer og som vedrører udpegningen af bestyrelsesformanden har været genstand for en meget engageret debat mellem de berørte parter herom hersker nok ikke nogen tvivl men som jeg nævnte indledningsvis så er socialdemokratiet tilfredse med at vi er endt med en aftale der sikrer den rette balance mellem politisk armslængde og ledelsesrammer der afspejler universiteternes store samfundsbetydning

samtidig er udpegningsorganet uafhængigt i den forstand at medlemmerne udpeges af universitetet og formanden udpeges af udvalgets midte ligesom der indgår et medlem fra den siddende bestyrelse der sikrer kontinuitet og

der er sikret en tilstrækkelig politisk armslængde samtidig med modellen afspejler universiteternes samfundsbetydning

for at universiteterne stadig kan understøttes og være stærke konkurrencedygtige og bæredygtige og at deres kerneopgave som er fri og kritisk tænkning

står uanfægtet forskning må og skal aldrig være et politisk redskab for nogen regering lovforslaget udmønter som sagt aftalen om bedre rammer for ledelse på universiteterne

på den baggrund kan socialdemokratiet naturligvis støtte

man bryder armslængdeprincippet og går ind for at ministeren skal

som jeg ser det men det må ordføreren

betyder det faktisk at man får en politisering og et

synes jeg er meget problematisk

universiteternes forskningsfrihed og at armslængdeprincippet fortsat blev iagttaget vores universiteter har i dag en meget høj grad af autonomi og er politisk uafhængige og det skal de også være det var også det jeg

ministergodkendelsen indebærer en prøvelse af om kandidaten som bliver indstillet

opfylder de kompetencekrav der nu også tilsvarende bliver lovhjemlet i langt mere præcis grad end det hidtil har været tilfældet

i forhold til både den

strategiske udvikling af den pågældende institution så

samtidig er sådan at bestyrelsesformanden skal godkendes af ministeren og at der skal laves strategiske aftaler

sektoren selv om at få individualiserede rammekontrakter som nu har fået nyt navn det er korrekt men heri er der også mulighed for i dialog med ministeren som jo netop bliver lovhjemlet og som måske

med så høj frekvens som man hidtil har ønsket fra sektorens side

ud fra den enkelte institutions behov med hensyn til

jo være mærkeligt at sige at det her lovforslag ikke medfører nogen ændringer for selvfølgelig gør det det

at vi går hen i en retning af at vi jo i højere grad sikrer os at bestyrelsesmedlemmerne herunder bestyrelsesformanden lever op til de

at hun er tilfreds med aftalen fordi den sikrer tilstrækkelig armslængde

er det i ordførerens

at vi har en minister der i princippet kan gå ud og vælte en kandidat til posten som bestyrelsesformand af pinden

som indstiller en kandidat til ministeren til endelig godkendelse det er da korrekt at ministeren vil kunne

kunne måske fristes til at sige i teorien vende tommelfingeren nedad af den kandidat der nu bliver indstillet

en gang til danmark er trods alt et tilpas lille land også hvad angår

disse mennesker som skulle have de rette kompetencer skal findes i

at vi har et meget meget stort optag hvilket er rigtig positivt og vi har jo så også nogle universiteter og uddannelsesinstitutioner som skal styrkes det står socialdemokratiet hundrede procent bag det kræver en stærk ledelse og det kræver også at vi optimerer på alle fronter så de studerende også fremadrettet kan få akademiske uddannelsestilbud på et forskningsmæssigt

med det er der også behov for at vi har en stærk bestyrelsesformand og at vi ligesom på den måde sikrer at

i fremtiden kommer til at detailregulere på den måde som det måske hidtil

det ville skade den frie forskning den frygt er gjort til skamme

nærmere sige at universitetsbestyrelserne måske knap

rolle som de burde tage dansk folkeparti har en vision om at der skal

universiteterne frihed til at styre og tilrettelægge hvordan der til gavn for samfundet skabes de bedst mulige resultater

de til rådighed værende midler jeg mener at de seneste års erfaringer viser at det er en nødvendig vej da vi herinde på christiansborg for få år siden gennemførte den såkaldte fremdriftsreform var det i den gode hensigt at skubbe til den kultur på universiteterne

var blevet meget lang vores mulighed var med generelle regler at sikre en ændring selv om den kultur vi ønsker at ændre langtfra var til stede alle steder hvad har vi så fået ud af det

den ønskede effekt med kortere gennemførelsestider men vi har også historier om at ledelser presser undervisere til at lade studerende bestå lidt lettere end de måske burde for at tallene kommer til at se rigtige ud vi har gjort det sværere at blande forskning og studier hvor det ellers læringsmæssigt

er et rigtig godt eksempel på en central lovgivning som var nødvendig men bestemt ikke hensigtsmæssig

var nødvendig fordi ledelserne og bestyrelserne ikke af sig selv påtog sig at løse opgaven

jeg glad for den lovgivning vi tager hul på i dag jeg har en forhåbning om at vi hermed kan være med til at skabe et bedre grundlag for at man påtager sig ansvaret så vi ikke skal lave nye fremdriftsreformer

er en retning herindefra skal vi sætte retningen for eksempel

at sige at det er vigtigere med kvalitet end med kvantitet at der skal være et tættere samarbejde på tværs

skal sikres et samfundshensyn frem for et snævert fokus på den enkelte uddannelsesinstitution udfoldelsen af disse rammer

at vi får bedre muligheder for med den nye lovgivning

præciseres ansvaret ikke mindst samfundsansvaret for bestyrelsen de nuværende udviklingskontrakter erstattes af mere forpligtende strategiske rammekontrakter som de

konkret er brug for og selv om de er individuelle

naturligvis sikre en udvikling som understøtter de overordnede rammer men ud fra hvad der er behov for på den enkelte institution et banalt eksempel er fremdriftsreformen hvor en generel studietidsnedsættelse for alle uddannelser kan erstattes af målrettede målsætninger i forhold til de uddannelsesinstitutioner og uddannelser hvor der er lang gennemførelsestid så kan man bruge ressourcerne på mere relevante målsætninger på de

allerede leverer til normeret tid samtidig glæder jeg mig over at der lægges op til mere systematisk og løbende opfølgning på rammekontrakterne med ministeriet så bestyrelsen og universitetsledelsen holdes op på

det betyder at det naturligvis også kan have konsekvenser hvis ikke rammekontrakterne overholdes til gengæld for denne overordnede styring skal der være en stor frihed for bestyrelse og ledelse til at vælge metoderne til at opfylde kontrakterne med de ord kan

sikring en styrkelse af forskningsfriheden

indirekte i forhold til universiteterne hvor bliver forskningsfriheden styrket

giver det faktisk samlet set mulighed for en større frihed til universiteterne til at styre hvordan de agerer og hvordan de håndterer

på

arbejdes med og så behøver vi ikke herindefra lave detailregler

større frihed til at agere

har udviklet sig utrolig meget siden da derfor er jeg godt tilfreds med at der er et bredt flertal i folketinget der bakker op om en ny rammelovgivning der sikrer strategiske målsætninger der betyder at bestyrelserne får synes jeg et større mandat der fastlægger en god procedure for indstilling og udpegning af kandidater ansvarsfulde bestyrelser og også opstiller en række faste målsætninger for hvordan man kommunikerer styrer rammerne og i øvrigt definerer det samfundsfaglige og ansvarlige arbejde

godt og det skal vi holde fast ved vi har nogle meget dygtige og meget dedikerede fagligt stærke mennesker der sidder i universiteternes bestyrelser der står for den daglige ledelse dem kan vi være stolte af når jeg så nævner at der alligevel er behov for forandring

universiteterne uddanner nogle af de mennesker der

bringe danmark fremad der skal sikre at vi udnytter vores samfundsressourcer bedst og med en bevilling på lige i underkanten af tyve milliard kroner er det jo ikke bare et greb i lommen som samfundet

finansiere universiteterne det er gode penge at bruge

vi så også får en forståelse for hvordan vi styrer det arbejde som universiteterne foretager sig og med styre mener jeg ikke detailregulere

forventninger opstiller målsætninger og sikrer at der er en bedre og dybere dialog med ministeriet som man måske har manglet

på den måde mener jeg at lovforslaget

udstikke og definere de nødvendige rammer der er behov for

af mine kollegaer mener at det er et angreb på både den frie forskning og den lærde autonomi og andre ting at bestyrelsesformanden skal godkendes endeligt af ministeren efter at være indstillet fra et fuldstændig politisk uafhængigt

spøgelsejægerne på en af de betalingskanaler man kan få via viasat fordi der simpelt hen ikke

det svarer jo til at sige at transportministeren i fremtiden ikke må udpege direktøren for dsb eller fyre direktøren for banedanmark når vedkommende formøbler

en række politikere herindefra

valgt af folk og folk har valgt dem til at repræsentere deres stemme og også dermed givet dem mandat til at prioritere inden for demokratiets rammer

ulig og der er det altså også

enhedslisten og andre gode kræfter skulle glæde sig over at

et sted hvor vi med brede flertal definerer nogle rammer der de næste mange år dygtigt og effektivt sætter fundamentet for hvordan universiteterne udvikler sig

kraftigt brud på armslængdeprincippet når ministeren får beføjelse til at godkende bestyrelsesformanden og dermed også til at afvise kandidaten til bestyrelsesformand det betyder i sin essens en politisering og et brud på politisk uafhængighed i

på forskningsfriheden og det faglige selvstyre vi mener at denne udpegning skal

af bestyrelsens midte flere steder i lovforslaget bliver der henvist til størst mulig gavn af universiteterne for samfundet hvis ønsket er at der skal være et stærkere samfundsmæssigt aftryk på de bestyrelser som

det gøres på andre måder jeg vil bemærke at

dansk magisterforening har udarbejdet et forslag som de også har sendt til ministeren og det synes enhedslisten vi skulle tage afsæt i de har løst spørgsmålet

om det samfundsmæssige aftryk på en anden og efter vores opfattelse bedre måde

erstattes af strategiske rammekontrakter vi er tilfredse med at det understreges at

sådan at det ikke bare bliver en skabelon som bliver dikteret fra et ministerium

ministeren om at understrege at det er muligt

at man i de rammekontrakter medtager andre ting for eksempel spørgsmålet om den sociale mobilitet

kommer med som en del af de der strategiske rammekontrakter men

det afgørende hvis det er sådan at det bliver ændret

de nye rammekontrakter skabe nogle bedre vilkår for at finde balancen mellem den styring der kommer oppefra for at være helt præcis

lokale ledelse på det enkelte universitet står for

det der bliver fastslået med l to hundrede og tre er at universiteterne er samfundsbærende institutioner og det glæder mig rigtig meget man kan tilføje at i de fleste vesteuropæiske lande er

ældste samfundsinstitutioner man overhovedet har og som

udvikle den frie og kritiske tanke det er en tilgang til universiteterne som vi hilser mere end velkommen i liberal alliance derfor er vi også glade

det nu bliver præciseret med lovforslaget at bestyrelsen skal være sammensat

på en måde så der blandt de eksterne bestyrelsesmedlemmer er folk der har indsigt i forskning og forskningsbaseret undervisning det er også en præcisering som vi hidtil har manglet

ved hjælp af rammekontrakterne bliver det nu

sæt af kritiske opgaver som de skal se på og der bliver en løbende opfølgning af hvordan det skrider frem med at nå målene det er meget positivt at man ikke benytter en model hvor en størrelse passer alle for at give et eksempel det der er godt for

nødvendigvis godt for ruc og vice versa

målet med rammekontrakterne er at

på en lang række områder skal erstattes af ledelse det er et virkelig godt mål at sætte sig og så længe jeg er ordfører for forskning og uddannelse kommer jeg i hvert fald til at holde øje med at det er et mål som vi til stadighed kommer tættere og tættere på

løbet af debatten om lovforslaget har indvendt at den statslige styring bliver for kraftig

overdrivelse det er ikke urimeligt

kan nedlægge veto imod en helt uspiselig formandskandidat og man skal jo lægge mærke til at der

om sanktioner over for bestyrelsesmedlemmer bliver ændret eller at den minister som nedlægger veto kan komme anstigende med sin egen kandidat

så vil jeg også gøre opmærksom på at de bemærkninger der er kommet og den forståelse der ligger af

synes jeg er helt malplaceret det der er fundamentet

l to hundrede og tre har absolut ikke noget med peer review systemet at gøre det er i peer review systemet

det er granskningen af metode som finder sted der det er granskningen af teorier der finder sted der jeg skal også gøre opmærksom på at vi netop har revideret loven om videnskabelig uredelighed

så så længe

ganske ganske malplaceret at tale om

at en ændret fremgangsmåde for at udpege bestyrelser skulle have nogen som helst indflydelse på det man i egentlig forstand forstår ved forskningsfrihed derfor støtter liberal alliance varmt lovforslaget tak

ikke noget i det her lovforslag som hindrer den frie forskning

hvert fald bare for at slå det fast fra alternativets side det mener vi ikke men det er urimeligt

utænkeligt det er at man nogen sinde kommer i den situation hvor det måtte vise sig nødvendigt så er det et brud med armslængdeprincippet så det er urimeligt

haft i forhold til at de danske universiteter har en armslængde til det politiske styre

tre ord i § tolv stykke fjerde det er tre ord som hedder til ministerens godkendelse der står for så vidt angår bestyrelsesformanden udpeger

udpegningsorganet en kandidat til

er det at en minister vil feje en kandidat af bordet som bliver indstillet af det udpegningsorgan som er en del af det her lovforslag det er ikke særlig sandsynligt hvorfor i alverden er det så nødvendigt at de tre ord skal stå i det her lovforslag det forstår jeg simpelt

glædet en masse af os som nu ikke kan stemme for af den lillebitte detalje

glædet aktørerne i universitetsmiljøet

haft tilliden til at det ikke var nødvendigt med de tre ord i det her lovforslag så af den grund

kan alternativet heller ikke støtte det vi har ikke noget problem med at bestyrelsesformanden for universiteterne fremover skal udpeges af et udpegningsorgan

i det her lovforslag i forhold til hvorfor det er nødvendigt med en ny organisering med en ny model for udpegning af

fuldstændig enige i mange af de præmisser og principper der ligger til

ikke kan se os selv i øjnene hvis vi som politisk parti skal gå ind og sige ja til at vores minister skal godkende den bestyrelsesformand som er valgt af et udpegningsorgan til landets universiteter

siger næsten sig selv så må vi se hvor langt vi kommer med det og så vil jeg sige i forhold til

varmt at vi går over til rammekontrakter frem for udviklingskontrakter så det er altså en meget

er grunden til at der skal laves en

skeptiske over for jeg tror egentlig helt bredt set at det er åbenlyst at

det står med en masse rigtige og gode ord i lovforslaget vil have uafhængige universiteter i danmark og at de institutioner som leverer den viden og den

jeg er som alternativets ordfører enig i at det er det det handler om

den viden som vi bruger til at træffe beslutninger aldrig må kunne anklages for at have været styret politisk det er derfor at vi er modstandere af det her med

her til at informere og underbygge den offentlige debat og politikudviklingen

men universitetets opgave og i øvrigt mange andre uddannelsesinstitutioners

korrigere os politikere

vi som politikere virksomheder

økonomisk eller på anden måde opportunt hvis der er grundlæggende

i en anden retning det skal de altid være frie

vores forskere og universiteter er

kan sige magten imod når der er brug for det også når det er virkelig generende

jeg synes også at syretesten på på god politik må være

løst med det her lovforslag jeg kan sagtens se

som lovforslaget ikke om jeg så må sige

for en retning vi gerne vil i med rammekontrakter det

har jeg svært ved at se hvad det er for et problem det løser

ikke ministerens intention er at universiteterne skal begynde at skifte kurs i takt med politiske sager

regeringspolitikere eller andre vil bruge universiteterne til at at markedsføre egne dagsordener jeg synes at vi heldigvis har

med til at så tvivl om uafhængigheden

er imod i radikale venstre vi synes det skal være bestyrelsen der er uafhængig og den der ansætter rektor rektor har jo enorm stor indflydelse på universitets prioriteringer og dagligdag og vi er bange for at man bare symbolsk

fra ministerkontoret og ind i universitetets

tager det

gengæld afskaffe de selvsupplerende bestyrelser det har altid været lidt mærkeligt og indføre en repræsentantskabmodel

vi så arbejder videre med forpligtende

i den retning man angiver i det signal man sender

men der sker jo meget inden da der sker jo meget inden forskningen er udført

man har åbnet en retning fra politik og til styring

som tager stilling til kvaliteten lødigheden af

og sætter retningen for det universitet

masser af politisk hvis ordføreren vil lytte

mit svar vil det være en stor hjælp for ellers kan det jo ikke rigtig betale sig

bolden helt over stregen og score et mål om det så er et politisk selvmål

lyde lidt som om vi er tilbage ved dantes inferno

vi på vej ned gennem ni

inficerer universitetet og

kunne det være at fru sofie carsten nielsen var kommet til at overdrive en lillebitte smule og at bekymringen måske bare er udtryk

direktøren og formanden for banedanmark post danmark dsb andre selskaber man har ikke tillid til at erhvervsministeren

blander man jo politik og forretning eller politik og samfundsforhold eller politik og infrastruktur

noget helt helt andet end en virksomhed

lovforslag og jeg sagde meget tydeligt at

ministeren har nogen som helst intentioner om

på vores frie uddannelsesinstitutioner der bedriver forskning og gør os alle sammen klogere og så dsb der kører tog men ja

vil jeg starte med at sige at lovforslaget har til formål at skabe bedre rammer for ledelse universiteterne

er det vi diskuterer og

langt hen ad vejen jeg synes egentlig der

som jeg gerne vil bruge noget tid på at gennemgå

synes det gode skal nævnes først

rigtig godt at man fremover sikrer at universiteternes midler skal forvaltes til størst mulig gavn for hele samfundet og ikke kun for universiteterne

bruge offentlige midler på det næste er at jeg faktisk mener at de her strategiske

uddannelsesinstitutionerne jeg noterer mig

som om man har været lidt træt af at skiftende ministre så lige

mål for for rammekontrakterne og

er kommet en ny minister med de her mere strategiske rammekontrakter bliver det muligt sammen med uddannelsesinstitutionerne at sige præcis hvad det er nogle indsatser der skal gøres det enkelte sted det synes jeg er rigtig god ledelse

nogle uddannelsesinstitutioner hvor der er stor mistrivsel jamen så kunne man for eksempel bruge en strategisk rammekontrakt til på et enkelt sted at sige at her skal der virkelig sættes ind

er et rigtig godt værktøj og jeg tror at

bruge mere endnu mere aktivt i fremtiden

synes også det er fornuftigt at man har skrevet

at ministeren skal mødes med formændene for bestyrelserne to gange årligt

orientering af universiteterne om hvad de så skal mene

gøre men at der faktisk bliver en dialog så

er det jo af samme årsag som flere andre ordførere

bestyrelsesformændene for universitetsbestyrelserne og jeg anerkender at der er sket et

i forhold til hvor vi startede med det her lovforslag det startede sådan set allerede tilbage på kua da fru mette reissmann herre henrik dahl og undertegnede

aftalte at stå sammen imod at man

med politisk styring og udpegede hvilke formænd der skulle være for bestyrelserne det har vi også skrevet

synes faktisk man er kommet et skridt videre og jeg vil gerne kvittere for at man har gjort en indsats for at lande et bedre sted men min vurdering er nu engang

skridt i den forkerte retning når man indfører

en godkendelsesproces herre henrik dahl

for det første synes jeg det sender et politisk signal om at man har et ønske om at blande sig i hvem der skal være bestyrelsesformænd derude

nå men vil den her kandidat så blive godkendt

nu indstiller vi den her person vel vidende at

en del bekymring for derude den tredje ting jeg har hørt bekymring for og som jeg selv

synes er værd at overveje er at nogle af universiteterne

er bange for at de mister gode kandidater på

kan risikere at blive afvist til sidst det synes jeg faktisk også

så vi vil stille et ændringsforslag om at få det her

de styringsmæssige rammer eftersynet viste at der var noget forbedringspotentiale som indgår i lovforslaget her

bestyrelsernes rolle handlerum sammensætning og kompetencer

anvendelsen af udviklingskontrakterne og dialogen mellem institutionerne og uddannelses og forskningsministeriet

i lovforslaget foreslås der nye procedurer for udpegning af formanden og de øvrige eksterne medlemmer af bestyrelsen som vil bidrage til større åbenhed og gennemsigtighed i proceduren for udpegning og afspejle universiteternes store samfundsmæssige betydning og ansvar der lægges op til at udviklingskontrakterne erstattes af strategiske rammekontrakter med henblik på at målrette kontrakternes form og anvendelse samtidig styrkes dialogen mellem bestyrelserne og uddannelses og forskningsministeren universiteternes store samfundsmæssige rolle er helt central det har stor betydning at vi har et højt uddannelsesniveau

har et stort ansvar for at de midler som vi investerer i uddannelse og forskning giver størst mulig værdi

på universitetet er det

sluttresserne at det er medarbejderne der skal have meget voldsom indflydelse på det

politikerne der skal have indflydelse på det

en balance inden for institutionen selv hvordan skal det tilknyttes

det omkringliggende samfund i hvert fald hvis man anerkender hvad jeg siger nemlig at intet universitet er en ø

på men dog kan jeg udlede at der er enighed om at universiteterne er centrale

forskning af høj kvalitet har stor betydning for et samfund som vores i forhold til at skabe udvikling og i forhold til at skabe vækst

derfor har universiteterne et stort ansvar for at de betydelige midler som

igennem de sidste ti til femten år til nogenlunde tonaliteten af den samme diskussion som den vi oplever i dag har universiteterne gennemgået en markant udvikling hvor de er blevet etableret

med bestyrelser og ansatte ledere

se på om de beslutninger der blev truffet engang trængte til eftersyn eller eventuelt skulle laves helt om så ville en del af de debatter der blandt andet prægede den første maj nok ikke have været der

er foretaget har foretaget har vist at de overordnede rammer på mange måder er velfungerende men der er også potentiale for forbedringer og det er selvfølgelig det formål som lovforslaget er fremsat

at opfylde nemlig at skabe bedre rammer for ledelse at styrke ledelserne og legitimere ledelserne sådan at de har kompetencer evner og legitimitet til at træffe de beslutninger der nu engang skal træffes på så vigtige institutioner

så i lovforslaget tydeliggør vi bestyrelsernes opgaver og ansvar vi tilpasser rammerne for udpegning af bestyrelsesformænd og de øvrige eksterne bestyrelsesmedlemmer og vi justerer i den forbindelse også de kompetencekrav

henrik dahl nævnte det der stilles til de eksterne bestyrelsesmedlemmer

og de strategiske mål vil blive formuleret det er måske en kommentar til herre bruno jerup i dialog mellem universitetet og ministeriet og med afsæt i det enkelte universitets situation og udfordring

det er også meget bevidst hensigten at styrke den løbende strategiske dialog med universiteternes bestyrelser det gør vi ved at minister og bestyrelsesformand mødes mindst to gange årligt det er en vigtig dialog og det er ikke mindst også et udtryk for et ønske om at styrke

så er der jo altså det som

huske om det var den radikale ordfører eller alternativets ordfører

lillebittebittebitte ting

nemlig at ministeren efter min bedste opfattelse for at legitimere anvendelsen af så mange midler

bestyrelsesformand og i virkeligheden hans evne til at trænge igennem

hvis man anser det for at være så lillebitte en ting

jeg set enig i det

ganske vist aldrig selv helt tilhørt det for jeg har altid ment at det var betydelig mere nuanceret

over og intet ved siden af folketinget at den demokratiske legitimitet i et samfund faktisk er vigtig

diskussion der i øjeblikket foregår om at alt muligt andet end politik i virkeligheden i sin essens er antidemokratisk

jeg har altid ment at den diskussion var betydelig mere nuanceret

efter det har været igennem alle tænkelige procedurer på de enkelte institutioner

for det understøtter en tonalitet i tiden om at parlamentet

regeringen den udøvende magt den lovgivende magt ikke har en egentlig legitimitet

hvor samfundets engagement og midler stilles til rådighed og hvorfor gør jeg så i øvrigt ikke det det gør jeg ikke fordi det svækker ledelserne ude på institutionerne hvis man kan afvise ledelserne med det er også bare vi skal have stærke ledelser på vores institutioner og det får man blandt andet qua

godt forstå det argument så sagde ministeren også at det kan bruges til at sikre at

er jo sådan meget subjektivt hvornår man mener en bestyrelsesformand kan slå igennem og så kom

selv medlem af tinget og jeg mener at en hel del af de problemer vi ser i den offentlige debat og i forhold til de

institutioner består i at balancen mellem folketingets indblanding i detaljer

så mit enkle svar på det er det gør det efter ministerens skøn og hvis det så måtte være forkert

man vil tillade altså det er det der bekymrer mig lidt

er ikke nogen klare retningslinjer og så bliver det jo op til det politiske lag om man vil godkende eller ej og

står der at kun den bliver minister der forstår fuglenes sprog

jeg tror at det er en meget modig minister eller dumdristig minister som bare kaster sig ud i det blå og afviser at godkende en universitetsformand og det skal vi glæde os over fordi det også vidner om at vi har et solidt fundament blandt andet her i folketinget

slet ikke bekymret for det skøn som

igangsætter en tilbagevendende national undersøgelse af de studerendes trivsel på de videregående uddannelser forslaget begrundes med at der skulle mangle kendskab til effekten på de studerende af de seneste års omstruktureringer i det videregående uddannelsessystem

som sympatisk jeg tror at vi alle på tværs af partier er optaget af at sikre gode rammer for de studerende om end tilgangen i sagens natur kan variere trivselsmålinger er et glimrende kortlægningsværktøj til at få viden om hvordan de studerende oplever deres studieliv og for eksempel deres stressniveau når regeringen alligevel ikke kan støtte forslaget skyldes det at det

værktøj allerede findes som andre uddannelsessteder er også de videregående uddannelsesinstitutioner lovmæssigt forpligtet til

også krav om udarbejdelse af en handlingsplan og retningslinjer for opfølgelse undersøgelserne måler på de studerendes trivsel med afsæt i de lokale studiemiljøer og opfølgningen forankres efter min mening

bedst lokalt hos institutionernes ledelse og i samspil med studievejledninger og de studerende selv men selvfølgelig har vi

medlemmer af folketinget

brug for systematisk viden om effekten af de tiltag som vi i fællesskab indfører trivselsrelaterede spørgsmål om det faglige og sociale studiemiljø var da også en del af den nationale spørgeskemaundersøgelse to tusind og seksten

blandt aktive studerende og dimittender i regi af det såkaldte uddannelseszoom spørgsmålene blev formuleret i samarbejde med en referencegruppe med repræsentation fra institutionerne trivselsrelaterede spørgsmål er dermed allerede en del af en central evidenopsamling med forslaget lægges der op til yderligere undersøgelser oven i de eksisterende og

gerne advare imod i referencegruppeforløbet omkring uddannelseszoom udtrykte flere institutioner en klar bekymring for at flere undersøgelser kan føre til en evalueringstræthed blandt andet med forringet svarprocenter til følge og den bekymring deler jeg og for de af os der har med forældreintra at gøre kan man bare tænke på det

at eventuelle yderligere trivselsspørgsmål inkluderes i næste spørgeskemaundersøgelse i regi af uddannelseszoom som forventes gennemført senest i to tusind og atten og det er så igen med en forudgående inddragelse af referencegruppen dagens debat giver mig så også anledning til at understrege at en studerende selvfølgelig skal kunne bede om hjælp hvis studielivsbetingelserne i en periode ser svære ud her er studenterrådgivningen en god mulighed med tilbud om gratis social psykologisk og psykiatrisk rådgivning og behandling men det hører altså også med til billedet at en selvstændiggørelse hører med til det at være studerende man skal som studerende være fagligt og mentalt rustet

følge i umiddelbar forlængelse af studietiden voksne mennesker som studerende adskiller sig dermed som målgruppe fra elever i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne så med andre

trivslen på de videregående uddannelser lad mig indledningsvis lige benytte lejligheden til at slå fast at det er godt rigtig godt endda at have trivsel for øje det har vi på mange andre områder både i undervisningssystemet

af de mange tiltag der skal sikre et godt arbejdsmiljø socialdemokratiet mener at alle skal have det godt uanset om de går i skole er på en uddannelsesinstitution eller om de er på arbejdspladsen samtidig

er beslutningsforslaget baseret på en række præmisser i forhold til trivselsspørgsmålet som er det problematiske

at videregående uddannelser er rammen for voksne menneskers selvstændige studier og derfor er uddannelsesinstitutionernes opgave først og sidst også at lave god relevant akademisk undervisning og uddannelse med afsæt i samfundshensyn samtidig er det ikke ligetil at læse en videregående uddannelse tværtimod når jeg siger

positivt men det skal jo altså være hårdt at læse på en videregående uddannelse det skal være akademisk udfordrende man skal tage ansvar for sin egen læring og man skal gå fra at være elev til at være studerende og det kan også synes udfordrende

tror at vi alle herinde er klar over hvordan det føles

anse de studerende på de videregående uddannelsesinstitutioner som voksne mennesker

beslutningsforslaget sætter lighedstegn mellem forskellige rundspørger om blandt andet stress hos de studerende og en række politiske beslutninger og reformer altså at

uddannelser således at de videregående

rammer derfor i sig selv skulle være bidragende til mistrivsel som

er følelsen blandt de studerende den sammenhæng er det ikke rimeligt at konkludere det er ikke det billede som jeg helt kan genkende samtidig

det selvfølgelig grundlæggende rimeligt og rigtigt at der stilles forventninger til de studerende

direkte og entydig sammenhæng mellem vores videregående uddannelser og de udfordringer nogle studerende står med

øje for at de studerende trives i en sådan grad at de kan passe deres studier på en god måde det har alle interesse i samtidig skal vi også huske på at uddannelsesinstitutionerne i dag skal leve op til undervisningsmiljøloven herigennem er institutionerne forpligtede til at sikre rammer der fordrer et sundt studiemiljø også et psykisk sundt studiemiljø hvor de studerende ikke bliver stressede med andre

er der i dag lovgivningsmæssige rammer der skal sikre trivsel inden for de rammer der kendetegner de videregående uddannelser som jeg nævnte indledningsvis

at spørgsmålet om trivsel er vigtigt og jeg anerkender jo også at der for hver årgang er nogle studerende der af forskellige grunde desværre løfter mere end ryggen kan bære og derfor

for en hjælpende hånd

nu nævnte ministeren jo selv studenterrådgivning javel

også gode indsatser netop som studenterrådgivning og i øvrigt studievejledning

studenterrådgivningen hjælper jo netop studerende der undervejs i studiet får ondt i sjælen og har brug for støtte det er en vigtig indsats der forringes med regeringens omprioriteringsbidrag og det synes vi er meget ærgerligt for studenterrådgivningen gør virkelig en forskel for de studerende der henvender sig

for beslutningsforslaget hvor der sættes lighedstegn imellem det videregående uddannelsessystem og de trivselsforhold som forslagsstillerne redegør for samtidig

i dag findes lovgivningsmæssige rammer der netop understøtter trivselsorienterede rammer så på den baggrund kan

er det helt umuligt i ordførerens

ikke at der er redegjort tilstrækkelig for at vi får udredt de her forskellige ting så det er klart at man kan føle sig stresset enhver studerende som måske ikke har fulgt undervisningen eller forberedt sig på sin undervisning med en forholdsvis jævn frekvens hen over året vil

når spørgsmålet bliver stillet hvis vi nu forestillede os at en sådan trivselsundersøgelse

til eksamen og det kan også føles stressende herom hersker ingen tvivl men det handler jo i meget høj grad om planlægning og det handler også om prioritering og socialdemokratiet bakker helt op omkring fremdriftsreformen i den sammenhæng som den nu engang har

at præstere bedre og og der er jo også målinger fra fagbevægelsen der viser at de ikke har det godt

der er endda også målt på at det kan være reformernes skyld så selv om jeg har været med i dem kan

nu siger ordføreren at der ikke er redegjort

kan bevise at det er sådan det er derfor jeg vil have den her måling så jeg

mere stressede end de er i dag

gå på en videregående uddannelsesinstitution

mit hjerte banker også altid

men jeg kunne godt tænke mig omvendt at

det får jeg jo så rig lejlighed til

hvor vi netop støtter en frihed lokalt til at finde metoder og veje til at løse udfordringerne samtidig

ikke laver flere bureaukratiske overordnede løsninger

og avancerede spørgeskemaer fra det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø de var et rigtig godt grundlag for lokale processer hvis man som ledelse og medarbejder aktivt ønskede at bruge dem men hvis de ikke blev brugt på den måde

set mest til besvær

en eller anden måling på det her så slår det mig bare

forslagsstillerne nævner selv i bemærkningerne til forslaget en undersøgelse fra dansk magisterforening

depression inden for det sidste halve år det håber jeg sandelig ikke er rigtigt hvis hver fjerde studerende

går de formodentlig ikke studiet mere depression

en diagnose det her kan godt være et udtryk for at man er stresset men som den forrige ordfører også sagde

meget meget mærkeligt hvis man kunne lave en undersøgelse på et uddannelsessted der

er det nok fordi man ikke tager det alvorligt nok

vi jo allerede se på de målinger som man laver ude på

for mig at se alt for lav svarprocent

rigtig svært ved at bruge til noget fordi det jo typisk er anonyme undersøgelser hvis en tredjedel har svaret

derfor er min indstilling til det her at hvis man skal gøre noget hvis man skal gribe

som bliver lavet lokalt og arbejde med hvordan man bruger dem mere konstruktivt på på en god måde det er jeg faktisk ret sikker på

rigtig mange steder og det ville være en fejl at forestille sig at vi skulle lægge noget oven på dem

fra forslagsstillernes side var måske så at spørge til

de bliver brugt hvad der kommer ud af dem hvad for

har rundtomkring det kunne give et billede som vi kunne få uden at skulle pålægge institutionerne særlig meget ekstra man

bare slå det op på de forskellige uddannelsessteders hjemmesider og se hvordan det

ud sidste gang så kan vi tage en diskussion af det

hvor der eventuelt kan være problemer og andet når det er sagt

skal jeg også meddele med det samme at venstre ikke kan støtte forslaget det er vores opfattelse at de danske uddannelsesinstitutioner

erhvervsskole underlagt en ny reform stemt igennem folketinget med et kæmpe bredt flertal og massevis af god vilje

lave handleplaner man skal teste trivslen man skal teste fremtidsvisioner

eleverne går til opgaven og hvordan

er der så meget bureaukrati på en helt normal erhvervsskole at man og jeg ved godt at det ikke et universitet

bruger rigtig meget arbejdstid på det de universitetsansatte jeg har talt med fortæller os at man bruger rigtig meget tid på bureaukrati faktisk advarer man christiansborg imod at indføre mere bureaukrati og man understreger at hvis man gør det skal det være samtænkt med i forvejen eksisterende undersøgelser det er også derfor at ministeren socialdemokratiets ordfører og sågar også dansk folkepartis ordfører og jeg selv vil påpege at

vil være relevant mit indtryk er at alle universiteter i dag spørger deres elever hvordan de har det og udvikler

det er kun naturligt at man som ansvarlig universitetsledelse kerer sig om hvordan de studerende har og sikrer at der er et undervisningsmiljø hvor man både kan trives og

det ændrer ikke på at jeg stadig væk opfatter herre jacob mark

forslag som værende udtryk for

at afhjælpe de problemer udfordringer der måtte være

bare ikke sikker på at en detailstyring af hvad man netop skal undersøge fra christiansborg fra år til år er vejen frem vi kunne også

for høj om man er glad for forholdet derhjemme til sine forældre om man føler at den lærer man har

over for en og hjælper i øvelsestimer og forelæserne

i forvejen rigtig mange områder derfor kan vi ikke

dunder mod det her med at måle på på de studerendes trivsel det lød i hvert fald sådan og jeg må bare minde ordføreren om at ordførerens eget parti jo har været med til at indføre trivselsmålinger både i folkeskoler i gymnasier og på erhvervsuddannelser og det har vi jo gjort fordi man fra politisk hold ikke vil indføre mere bureaukrati eller detailstyre men fordi vi vil have en idé

der er noget galt derude om der er noget vi skal bakke op om politisk så jeg vil bare høre for god ordens skyld om ordføreren mener at det en god idé at vi måler på de studerendes trivsel

på at christiansborg har ansvaret for for undersøgelser både på folkeskoler erhvervsskoler gymnasier handelsskoler og videregående uddannelsesinstitutioner

den bedste vilje det er også bare derfor

blot advarer mod måske at

i forvejen spørger de studerende hvordan de har det derfor advarer jeg blot mod

at vi er så langt fra hinanden og mon ikke vi kan finde ud af at sørge for at inkludere nogle af spørgsmålene i den kommende zoom

og det står også i bemærkningerne

fysisk og psykisk i forhold til deres arbejdsmiljø og deres dagligdag

også uomtvisteligt synes jeg at

de forhold som vi byder de studerende på de

er fremdriftsreformen uddannelsesloftet eller uddannelseskarantæne kald det

skabe en dagligdag en arbejdsdag

de studerende som kan være af

at man skelner mellem stress i forskellige former

kommer fordi man ikke lige har

bagud med nogle opgaver og så den stress som nogle får og som er en egentlig sygdom en alvorlig sygdom hvor

stress som sygdom så det er meget vigtigt at skelne mellem stress som en sygdom

er lidt stresset for tiden hvis man kan sige at man er lidt stresset for tiden har man ikke stress så er man som regel bare lidt bagud med opgaverne måske så samlet set

og får lavet en løbende undersøgelse det kan også være sådan at de her undersøgelser

med til at understøtte vores undervisningsmiljølov sådan

betyder altså at vi gerne vil stemme for det her forslag

med på den intention som der er

i sfs forslag om at vi skal have trivsel og

sådan at vi kan tage hånd om det og sådan at universiteterne

derfor er jeg enig i de bemærkninger der allerede er kommet fra ministerens side om det ufornuftige i at indføre flere evalueringer end der allerede findes

men nu hvor jeg har ordet vil jeg

nogle mere generelle bemærkninger om trivsel på de videregående uddannelser i morgen har jeg møde her på christiansborg med repræsentanter for børne og ungdomspsykiatrisk selskab

det er et møde som selskabet har bedt om at få sat i stand på baggrund af nogle bemærkninger som jeg tidligere er kommet med i medierne om problemet overdiagnosticering overdiagnosticering er nemlig også noget der ligger børne og ungdomspsykiatrisk selskab på sinde

marts to tusind og sytten skrev formanden og næstformanden for selskabet en fælles kommentar i morgenavisen jyllands posten den hed vis samfundssind til gavn for de rigtige patienter

med speciale i psykiatri er tendensen til

og jeg citerer vi mener at man kan tale en problemstilling

og vi oplever at flere organisationer og interessenter bruger tal som medier samfund og politikere

eller ved hvor stammer fra vi skal undgå at spekulere i hvorfor men vi føler pligt til at bede om at der udvises

børne og ungdomspsykiatrisk selskab det der er problemet er at alle dem der har tvivlsomme modeprægede diagnoser eller diagnoser de selv har stillet det var også lidt

bruno jerup var inde på tager ressourcer fra dem der er blevet ordentligt udredt og diagnosticeret med alvorlige lidelser

vi oplever i børne og ungdomspsykiatrien en stor stigning i antallet af patienter kommunerne får flere henvendelser om sårbare børn og unge og skolerne ser et voksende fravær i de store klassetrin men vi ved

hvorfor vi har ikke gode objektive markører for sygdommene og hvad der udløser dem det har vi pligt til at få vi skal arbejde ud fra forskning evidens og viden og ikke politisk ståsted eller floskler og formodninger om at det er et mere krævende samfund eller en flere og flere retorik vi kan ikke være det bekendt over for vores børn og unge for vi gør tro til fakta og problemer til pop og de lytter med

advare imod forslaget for det

tale problemer op som børne og ungdomspsykiatrisk selskab

kan liberal alliance ikke støtte beslutningsforslaget

samtidig hilse fra det konservative folkeparti og sige omend begrundelserne er nogle andre

det her forslag går ud på at skaffe sig den viden altså nu må

jo gå og finde sig i at undertegnede

undskyld nogen på væggen fordi jeg siger at reformerne presser de studerende

slet ikke er tilfældet jeg tænker også at la må være interesseret i at få en viden om om der rent faktisk er noget der presser de studerende

vi blive klogere og så har vi noget at diskutere ud fra

som et redskab så hvis det her skal laves skal det altså laves af nogle psykiatere og det skal ikke laves med surveymetoder og det skal ikke laves med selvdiagnosticering

de studerende er pressede og hvis de er pressede

så har jeg lyst til at spørge hvis det ikke er aktuelt at arbejde med trivselsmålinger er ordføreren så uenig i at man har trivselsmålinger i både folkeskolen

gymnasierne og på erhvervsuddannelserne for hele det her spørgsmål

om overdiagnosticering handler jo ikke kun om de studerende hvis jeg kender ordføreren ret det handler

faktisk fjerner ressourcer fra personer der er udredt på en forsvarlig måde

derfor er min holdning til hvordan vi kommer videre da meget påvirket af hvad jeg får at vide efter mit møde med ledelsen af

for sundhedsvæsenet i forhold til få mennesker til at vurdere deres egen trivsel både fysisk og psykisk

bedste redskaber der findes har man fundet ud af for når man sammenholder hvordan folk

deres selvvurderede helbred med lægeundersøgelser af deres helbred så viser det sig at der er

man er inden for den gren af videnskaben begyndt at bruge blandt andet sf seks og tredive som

man bruger til selvvurderet helbred rigtig meget ud fra det perspektiv så når herre henrik dahl siger at man ikke kan vurdere sit eget helbred passer det ikke jeg er helt med på at det jeg

mere gængs trivsel men det var mere for at nuancere debatten

en rigtig vigtig debat vi bliver nødt til at have den og så må man være enig eller uenig i

siger at de synes det er svært og at de føler sig stressede og hvad er stress apropos

masser af små indikationer af at de studerende på de videregående uddannelser i dag synes det er svært så kan vi synes at det er klynkeri og sige at det

været svært vi har altid været nervøse når vi skulle op til en eksamen det har jeg da også været men er det det der stadig væk er på spil eller er det noget mere grundlæggende det

det relevant at få besvaret og det synes jeg

bortkaste med reference til at det altid

i den optik synes jeg da det er så relevant

sig om at få kortlagt hvordan de studerende

trives på de videregående uddannelser hvordan det så skal gøres er jeg helt enig med

positive over for det her beslutningsforslag

model for det om det så skal være en ny undersøgelse eller om man skal gøre det i forbindelse med zoom

sige ikke at skabe mere mere bureaukrati når det så er sagt

det der står tilbage og bliver relevant og det er jo lidt

forestille os at det vi finder ud af er at de studerende på de videregående uddannelser faktisk

måske er der nogle der udviser tegn på nogle psykiske udfordringer

så må løse den udfordring ved at stille gratis psykologhjælp psykologhjælp til rådighed for dem og med det men det er måske nogle mere grundlæggende ting der er galt i forhold til den måde vi har valgt at skrue hele systemet sammen på

samlet og i politisk forening her fra folketingets side

handler om at man som sådan har mere travlt men det handler om at de rammer vi giver de studerende i dag i forhold til hvad det vil sige at tage en videregående uddannelse er nogle rammer som i mindre grad giver plads til fordybelse til at følge sin nysgerrighed og til egentlig at gøre det som er spændende dengang jeg studerede kunne man lidt følge det som man

man skulle afslutte et fag på en bestemt tid fordi man nu skulle indskrives til det næste fag det tror jeg er ødelæggende for lysten til at studere lysten til at lære og begejstringen for det man er i gang med

er antagelser men hvis det viser sig at vi kommer et sted hen hvor de studerende ikke trives og vi skal tage

til at kigge på de grundlæggende udfordringer der er for deres hverdag

tendens til en stigende individualisering i forhold til det her med at sige jeg har det dårligt men

den enkeltes eget ansvar

fra de er helt små børn og til de bliver studerende så det kan godt være at den enkelte har det svært i dag

vi bliver nødt til at kigge på hvad det er for nogle rammer vi stiller

er for en diskurs vi har når vi taler om hvordan man skal mestre sig selv som menneske

selve den konkrete udformning vil vi

målinger som uddannelsesinstitutionerne allerede bliver bedt om

det er i forvejen svært at få tilstrækkeligt

med med høje svarprocenter så

lidt modsatrettet på den ene side

overstyre de videregående uddannelsesinstitutioner

videre med for det hører jeg også helt bredt er

vores uddannelser er indrettet tilstrækkelig rummeligt

der optager mig endog meget er

studerende med psykisk sårbarhed

det er noget der kan ramme os alle sammen det er også noget man kan komme

at definere men det der i hvert fald er helt klart

som samfund hvis vi opgiver mennesker fordi de på et tidspunkt i deres liv oplever en psykisk sårbarhed det kan være noget konkret man er ude for og har brug for fleksibilitet og rummelighed eller det kan være noget man oplever lige nu og her

i realiteten skal stille med flere ressourcer end alle os andre fordi man falder uden for den lige

bruge enorme kræfter på

enormt meget derfor skal vi nogle gange vende

først og fremmest til gavn for det enkelte menneske men sådan set også

lagt stemmer til at de skal lægge forhindringer i

for mennesker tværtimod er intentionen jo at de skal føres videre

som samfund og som politikere at have øje for om

konsekvenser af vores beslutninger som ikke var meningen og som ikke implementeres på den måde som vi

og det er vi også optaget af i radikale venstre at at undersøge så jeg synes at hvis vi

agerer på de trivselsundersøgelser som de faktisk laver i stedet for at lave flere

er vi bestemt også villige til at se på de beslutninger vi selv har

vi har en ret klar idé om at de studerende i danmark er pressede og også pressede på en måde

at det påvirker deres trivsel

en af dem nu fra fagforeninger der måler på deres unge medlemmer men sådan set også

der viser at unge tager præstationsfremmende medicin og

jeg har en fornemmelse af at der sidder mange unge rundt omkring

trosspørgsmål om det er fordi man lige skal op til en eksamen eller fordi der er et eller andet galt derhjemme eller om det er nogle af de reformer som vi har været sammen om

kigge på en af de undersøgelser der er lavet vi dansk magisterforenings undersøgelse fra sidste år

sidste semester enten hele tiden eller en stor del af tiden og ni og tyve procent siger at de er det

det gør det på den måde at de studerende har søvnbesvær

at de nedprioriterer sociale relationer og det synes jeg er ret alvorligt

først og fremmest er årsagen men en stor del af de unge siger altså også at det er på grund af de reformer og de krav der stilles fra politisk hold

også mange af intentionerne der fortsat er gode men hvis vi finder ud af at de presser de studerende på en måde der ikke er hensigtsmæssig så skulle vi da overveje at lave dem om måske også fordi det

være en økonomisk god investering tænk hvis man ved at kigge på de studerendes trivsel kan undgå at der er studerende der falder fra i fremtiden

jeg egentlig ret pragmatisk det står også til sidst i beslutningsforslaget om man måler kvalitativt eller kvantitativt eller hvordan man gør det betyder ikke så meget for mig det

at diskutere jeg mener at det der er brug for som

er i de undervisningsmiljøvurderinger

er en politisk viden om hvordan det går jeg tror at det er de færreste politikere der egentlig går og har et overblik over hvordan de studerende har det

rigtigt at det ligger meget decentralt men vi har ikke en grundlæggende politisk viden om

hvordan er det så kommet til udtryk i dag jamen det kommet til udtryk i flere af ordførertalerne

mente at vi har den viden

mener at vi har den viden og derfor er det svært at reagere bliver det så bare politiske luftkasteller når vi snakker om

derfor vi skal have den viden den socialdemokratiske ordfører sagde vi har ikke noget der viser at reformerne skulle være årsagen til at de unge er stressede og hvordan det har udviklet sig de sidste tyve tredive år nej vi har ikke noget fordi vi ikke måler på det politisk

måle centralt for at finde ud af hvordan

det er jo den indsats man har gjort i folkeskolen det er den indsats man har gjort på gymnasierne på erhvervsuddannelserne jeg ved godt at det er populært og meget normalt i det politiske at sige

men jeg tror bare at på samme måde som en trivselsindsats

at sætte ind for god trivsel på de videregående uddannelser så jeg synes ikke man kan skille det ad jeg tror

at det vil give rigtig god gevinst både for det enkelte menneske men også for os som samfund at sætte ind for en bedre trivsel så er der blevet spurgt til den her undersøgelse som vi har

de unge overhovedet så stressede kan man have en depression så meget af tiden burde man jo droppe ud sagde dansk folkepartis ordfører

jo netop for få en viden om hvordan de studerende har det

det redskab jeg mener vi mangler

jeg også rigtig glad for at ministeren siger at man vil tage det med i den kommende zoomundersøgelse igen

det vidner jo også om at vi godt kunne have et behov for det når man

fremover fordi jeg tror der er rigtig meget hente og fordi jeg tror de unge er pressede

og med den tanke at ministeren vil tage det med i den kommende

jeg fordybe mig lidt i undervisningsmiljøvurderinger som herre jakob engel schmidt vist opfordrede mig til og så kan det være at vi ad den vej kan få øget indsatsen for at sikre

i øvrigt også den dårlige stemning på arbejdspladsen sandsynligvis forårsaget af den dårlige ledelse

selvfølgelig straks også på en institution et

at man måske ved at skabe et mere positivt studiemiljø hvor man netop inkluderede de studerende mere

universiteternes og de videregående uddannelsers økonomi som man har gjort

viser at der er nogle strukturelle udfordringer fordi man har skåret ned på uddannelsesinstitutionerne og hvis man vil løse det tror jeg man allerede inden man har målt

når jeg nu siger at dengang tilbage i nitten firserne hvor jeg læste og i øvrigt også var studievejleder tog de studerende altså også

der slet ingen tvivl om men er ordføreren enig i at

for at kunne klare sig i vores uddannelsesystem

er nogle politikere der ikke har taget deres opgave alvorligt og så mener jeg der er endnu mere grund

en undersøgelse her så vi kan finde ud af hvordan vi ændrer på det men ja mens vi gør det synes jeg det er en rigtig god idé

og føler sig pressede men jeg tror også vi skal være meget på vagt

at vi ikke presser dem for meget at de mennesker ikke når ud over kanten

det kan i værste fald betyde at de dropper ud af deres uddannelse ligesom jeg mener at ude på arbejdspladserne

sikre at der er et godt arbejdsmiljø altså at vi bare negligerede et godt arbejdsmiljø eller et godt studiemiljø ved at

imellem

stressudfordringer på arbejdspladser typisk handler om ledelse og rammer og i et meget begrænset omfang

arbejde med og gøre noget ved i stedet for

ordføreren at man ud fra undersøgelser vil kunne sige noget som helst

et godt redskab og selv om de også er individuelle

har vi lavet dem fordi vi tror på at det er en måde at arbejde med elevernes trivsel på på samme

tog debatten i folketinget måske at indsamle lidt data fra universiteterne og henvende sig til studievejledningen ud over den der

velvilje både fra ministeren og flere af folketingets ordførere til at inkludere det her i zoom og derfor synes jeg måske er en lille smule nemt bare at skrive at nu pålægger vi

der giver anledning til at nu skal man lave endnu en undersøgelse

skal have den store terapisnak her fra

arbejder med det men når jeg vil have det her er

et politisk redskab

politiske beslutninger vi træffer herinde konsekvenser for de studerende og skal vi gøre noget ved det

jeg bare igen sige

har haft et glimrende samarbejde med venstre

på folkeskoleområdet og på ungdomsuddannelsesområdet og der har vi lavet trivselsmålinger netop fordi vi gerne vil have en fornemmelse af hvordan det går så vi ved om vi skal sætte

ordfører har et hverv som formand for folketinget lige i øjeblikket

den næste ordfører jeg ser i salen

at et dansk militært bidrag stilles til rådighed for natos fremskudte tilstedeværelse i de baltiske lande og polen beslutningen om etablering af natos fremskudte tilstedeværelse blev truffet på nato topmødet i juli to tusind og seksten den fremskudte tilstedeværelse består af en multinational bataljon i hvert af de baltiske lande og polen som er anført af en rammenation den fremskudte tilstedeværelse vil utvetydigt demonstrere nato landenes alliancesolidaritet og understrege viljen til at beskytte natos befolkning og territorium mod enhver aggression idet et angreb på natos fremskudte tilstedeværelse vil udgøre en aggression mod flere allierede det har været vurderet nødvendigt at etablere den fremskudte tilstedeværelse i lyset af den usikkerhed som er afstedkommet af blandt andet ruslands ulovlige annektering af krimhalvøen handlinger i østukraine samt udviklingen i

generelt mere komplekse sikkerhedsbillede som alliancen står over for mod øst således har særlig de baltiske lande og polen oplevet en stigende militær aktivitet i deres østlige nærområde den fremskudte tilstedeværelse er en defensiv og proportional reaktion på det mere komplekse sikkerhedsbillede i regionen og følger af alliancelandenes bestemmelser det samlede danske bidrag vil bestå af op til to hundrede personer i form af en enhed af kompagnistørrelse med nødvendige støttefunktioner som udsendes for en periode på cirka tolv måneder fra omkring årsskiftet to tusind og sytten og to tusind og atten der er ikke truffet beslutning om en forlængelse eller

en fornyet udsendelse idet det kan blive relevant på et senere tidspunkt det skal dog bemærkes at der i nato ikke er taget stilling til varigheden af den fremskudte tilstedeværelse men der er

venstre synes at det er en god idé at markere solidariteten inden for nato vi skal dog beklage at det her

er nødvendigt men da nato er en af hjørnestenene i dansk udenrigspolitik

er det altså også vigtigt at vi står sammen og står last og brast med de baltiske lande og nato

jeg skal lige sige at vi sender den her enhed af sted sammen med nitten andre lande og at enheden samlet set vil udgøre fire tusind mand

oprustning på begge sider som vil fortsætte

høre fra venstres ordfører hvad forventer venstre vil være den russiske reaktion

den her øgede tilstedeværelse af

territorium ordføreren for enhedslisten skal være opmærksom på

at den enhed som man stiller i de baltiske lande på ingen måde i dens opbygning har noget

de har ingen offensive muligheder der er i mine øjne tale om en meget defensiv enhed men over for det

står der russiske styrker der står russiske snap

annektering af krim og der står nogle hybride krigshandlinger i det østlige ukraine jeg synes faktisk at det er på rette sted og på rette plads at nato viser

oprustning på deres side af grænsen og

hvis man bare opruster uden at have en plan for hvad der kommer til at ske så frygter jeg at det kan blive en rigtig farlig

vi nu skriver den anden maj og det var den første i går

ud fra at ordføreren var ude

solidaritet og et tilhørsforhold sammen med de

ordføreren nu er i parti sammen med jeg synes at det her også er en måde

vise over for rusland

i lang tid

at tage dialogen hen over forhandlingsbordet det har absolut ikke hjulpet tværtimod jeg vil nok sige at med den intensitet og den størrelse som man på russisk side i øjeblikket træner på kan man frygte det værste jeg synes faktisk at det her er rettidig omhu det er at finde brandforsikringen frem i god tid og sørge for at den bliver pudset af

et aggressivt fingeraftryk nej

slå ned på de små det siger sig selv at

forsvare folkeretten og selvfølgelig i denne sag kritisere rusland for den aggressive fremfærd

har enhedslisten også støttet aktivt op om økonomisk og politisk pres på rusland vi synes det er positivt at eu har indført målrettede sanktioner der eksempelvis forbyder eksport af våben til rusland og den russiske præsident putin ligeledes har vi klart opfordret regeringen til at afvise nord stream to rørledningen gasrørledningen i østersøen da det vil øge europas afhængighed af russisk gas vi har

for en større afhængighed af gas fra putin vi har behov for en grøn og en bæredygtig omstilling men når det er sagt synes vi det er afgørende at vende os imod det våbenkapløb der lige nu foregår i østersøen som vi ser det

det drønhamrende uklogt og meget farligt både nato og rusland opruster i østersøen den ene oprustning fører den anden med sig i en ond spiral der øger faren for konflikt og det er ikke mindst farligt for os i danmark for os i norden og generelt for landene rundt om østersøen

er et våbenkapløb som foregår lige i vores nærområde og konflikten vil i værste fald udspille sig her det er ærlig talt uhyggeligt at tænke på derfor vil den her oprustning heller ikke være til fordel for balterne som det ellers ofte bliver fremført at den her oprustning vil hjælpe nej

der ender med at kunne blive ramt allermest af en potentiel konflikt de vil have den største fordel af gensidig nedrustning og afspænding

og helt ærligt hvis man tænker over det

nogen der tror at russerne vil fjerne deres missiler som de er ved at opstille i kaliningrad fordi der kommer flere våben på natos side af grænsen jeg tror det ikke historien viser os noget andet det er naivt at tro at våbenkapløb mindsker faren for konflikt vi kan ikke få fjernet russiske missiler eller soldater

missiler på vores side af grænsen vi kan kun gøre det gennem en gensidig nedrustning det er erfaringerne fra afviklingen

det lykkedes at stoppe den kolde krig og få nedlagt warszawapagten uden at der blev løsnet et skud det skete gennem forhandling reelt står vi i en ganske paradoksal situation nato og rusland grænser op til hinanden flere steder man gør det i østersøen og man gør det i arktis

mens der i østersøen

er der både her i folketinget men også bredt på begge sider af grænsen et ønske om at sikre afspænding i arktis jeg mener det er helt afgørende at vi ikke lægger os fladt ned for putin som sagt

går vi i enhedslisten ind for et økonomisk og et politisk pres men vi skal ikke gøre den nuværende tilspidsede situation endnu mere farlig med oprustning og våbenkapløb sammen med den nordiske venstrefløj fra sverige fra norge fra finland fra island

grønland har enhedslisten sf og alternativet fremsat et

forslag til hvordan man kan arbejde for gensidig nedrustning det er et bud på hvordan vi kan undgå det våbenkapløb og den oprustningsspiral som europa

fortsætte med at være inde i det er farligt for os alle sammen

i våbenkapløbet mellem nato og rusland har vi i norden en interesse i at sikre afspænding og nedrustning i østersøen jeg står ikke her og siger at det bliver let at opnå det nej men jeg siger at det er naivt

baltikum og østersøen bliver mere sikre gennem et fortsat våbenkapløb og derfor afviser enhedslisten regeringens

omkring et medlemskab af nato hvis der skal være solidaritet mellem lande som hylder det frie som hylder demokratiet som hylder retten til at vælge selv

dialog og gode hensigter har hjulpet

ukraine det er jo ikke den fremtid vi ønsker for vores baltiske lande og polen man bliver vel tvunget til

forstå at der kan sættes noget

der kan sættes noget troværdighed i forhandlingen

at vi arbejder for at få vendt det våbenkapløb der lige nu kører i østersøen

tilgangen er forkert man bør man bør arbejde på at få aftaler om gensidig nedrustning

skal der lægges politisk og økonomisk pres men man bør arbejde for at få

har indtrykket af at

tvunget til at sende det signal at vi mener det

russisk interesseområde vi vil have muligheden for at vælge vores egen

interesse og værdifællesskab med de baltiske lande og polen

med udsending af soldater til den russiske grænse modarbejder de nedrustningsinitiativer som bliver taget man kunne vende det om skal vi så også opruste i arktis nej det synes jeg ikke det er

så ikke hellere forsøge at få nedrustning og afspænding i østersøen

en helt nødvendig reaktion fra den forsvarsalliance vi i danmark bygger vores frihed og sikkerhed på danmark har altid stået bag

det gjorde vi også med beslutningen om øget tilstedeværelse i baltikum og polen fra topmødet i juli to tusind og seksten derfor skal vi selvfølgelig også i al væsentlighed bidrage til natos konkrete tilpasning af styrker og omplacering af disse dansk forsvar kan i dag udelukkende betragtes i en nato sammenhæng og i den nye sikkerhedspolitiske virkelighed har rusland annekteret krim og skaber uro og usikkerhed i det østlige ukraine der sker troppeopbygninger i umiddelbar nærhed af vores allierede naboer mod øst

derfor glædeligt at tyve ud af otte og tyve nato lande har valgt at bidrage og det understreger for alle der eventuelt skulle tvivle på det at nato er en stærk og samlet forsvarsalliance hvor medlemmerne i den grad står skulder ved skulder i enhver given situation der måtte true sikkerheden i et hvilket som helst medlemsland derfor skal danmark selvfølgelig også bidrage til natos fremskudte tilstedeværelse i baltikum og polen og så skulle jeg hilse fra det konservative folkeparti og sige at de også støtter beslutningsforslaget

samarbejde med de europæiske lande det kan vi arbejde hen imod vi kunne ønske os endnu mere initiativ og

fredsarbejde og fns indsats i det hele taget det

vi så vidt muligt så når vi siger ja til det her lovforslag vel vidende at det kan blive opfattet som en aggression og en provokation af netop rusland som

selv har oplevet da jeg var i talinn

efterhånden lang tid siden men jeg har godt nok henvist til det besøg

ret interessant at opleve hvordan befolkningen i de baltiske lande

der er nogle dér der i den grad ikke vil have

jeg tror såmænd ikke at rusland kunne finde på at gå ind over grænserne men jeg forstår frygten for at

var så udtalt fordi man havde set hvad der skete på krim

i deres sted som nato medlemsland synes jeg at vi bliver nødt til at gå ind og hjælpe dem

en symbolsk beskyttelse hvis det var danmark det drejede sig om og derfor er vi for lovforslaget så er

spurgt ind til det er blandt andet

er lagt op til at det er et tolv månedersbidrag men det bliver også sagt meget tydeligt at det er noget vi forventer

skal pengene tages fra og hvordan skal prioriteringen være hvad kan

samlede beløbsstørrelse umiddelbart kan jeg ikke se at det vil ændre vores position

når vi bidrager med så anselig en styrke

den danske dialog med rusland er den væsentligste her det

natos dialog usas dialog med rusland

vil ikke ud i en situation hvor rusland bliver en fjende

i billedet i dag at rusland er fjenden men

rusland bliver en geopolitisk

og jeg kan slet ikke overskue konsekvenserne hvis vi

den retorik der bliver brugt i dag har et problem

hvis vi etablerer rusland som fjende så vil de også være en fjende og de vil opfatte vores artikel

hjælpe de baltiske lande og polen som en direkte provokation hvis vi ikke tager os meget meget i agt

er natos rolle her på et tidspunkt lige så ødelæggende for den

foretages som ruslands er fordi det

vi er med så langt at optrapningen her tjener til en beskyttelse af de baltiske lande og polen

hørt fra vores forsvar om hvor langt

hvordan man vil tage hensyn til netop ikke at provokere unødvendigt det synes jeg er meget fornuftigt men vi er meget opmærksom på de risici der også

dialog vi kan føre med rusland fremover

så hvilke fora er det den her løbende dialog

og er det her ødelæggende for den dialog

jo se på når vi får responsen jeg er enig i at rusland naturligvis

som en aggression men rusland gør det samme og der er vi for så vidt enig i

er en optrapning og en eskalering og en koldkrigstilstand igen der skal

danmarks rolle i nato kan vi egentlig byde ind med noget kan vi gå ind og sige hvad vi gerne vil byde ind med de to procent kommer vi ikke til at bakke op om

men kunne man byde ind med andet end krigsmateriel

nato kan agere på vores vegne over for rusland men vi bakker

det letteste man kan gøre i verden er jo at opruste og skabe konflikt det sværeste er at skabe nedrustning og afspænding derfor

bare godt tænke mig at høre helt klart fra ordføreren hvad er det alternativet vil opnå ved at sende to hundrede danske soldater til den russiske grænse vel vidende at det vil blive betragtet som en aggression og russerne formentlig vil svare igen med yderligere oprustning

føle sig provokeret og sige i gør jo det samme som os

være et argument for at sige nej men vi er medlem af nato og de baltiske lande har

at få beskyttelse vi skal stå der hvis rusland går ind over grænsen skal der

møder som det første det har en afskrækkende effekt og det kan

man har brug for så vi vil bakke op om vores nato medlemskab vi er medlemmer af nato så længe vi er det skal vi følge det op med også

skabe sikkerhed for polen og de baltiske lande ligesom vi selv ville

hvis det var danmark der havde den her trussel hængende over hovedet

bliver nødt til at bakke op om netop nato danmark og alternativet skal netop når vi kan få lov til at vælge bakke op i sådan

er ikke en decideret krigsindsats vi går ikke ind og er aggressive men vi går ind og så bakker vi op om det

en type opgave her jeg har nemmest ved

for at skabe sikkerhed vi skaber ikke nødvendigvis sikkerhed for at balterne bliver mere sikre

ske i estland med storbritannien som rammenation og det er ikke nogen hemmelighed hvad der ligesom er bevæggrunden

russiske adfærd vi tager i den forbindelse stor stor afstand fra både den russiske annektering af krimhalvøen og den russiske frembrusen

men vi må også erkende at det sker som led i den alliance

trofast alliancepartner bakker vi op om den fremskudte tilstedeværelse

kommer til at gøre med den her fremskudte tilstedeværelse

putin til at ryste i bukserne eller

og man kan spørge sig selv om vi skaber roligere omgivelser eller det modsatte for selv om det jo er en defensiv aktion der er tale om så er det nok ikke

der som sådan skaber mindre konflikteskalering men vi må gå ind i det som den trofaste alliancepartner vi er i det her stærke fællesskab vi noterer

meromkostningerne naturligvis afholdes inden for forsvarets egen ramme og vi håber selvfølgelig at tilstedeværelsen bliver så kort

men der er desværre ikke noget der i øjeblikket tyder på en generel russisk tilbageholdenhed

det her tydeliggør behovet for en øget indsats imod

indsats vi her kommer til at yde vil i høj grad genstand for både spionage og

de dygtige danske udsendte

men det er bare for at skitsere at det er nogle meget

imødegå fremadrettet og det er noget vi skal møde

både ude og hjemme så med det

om beslutningsforslaget om dansk deltagelse i en fremskudt tilstedeværelse

man ikke ønsker skal man jo altid før man starter en krig

og man skal altid før man starter en konfliktoptrapning have en idé om hvordan

radikale venstre hvis nu reaktionen på at man sender nogle styrker til baltikum med alle de gode argumenter som den radikale ordfører har fremlagt bliver at rusland svarer igen med yderligere optrapning

her tilstedeværelse skal ske vil man også løbende tage stilling til hvordan og hvorledes

vi det går og

det er så bare ikke overvejelser vi er blevet delagtiggjort i endnu men som folketing har vi ingen overvejelser jeg synes det er aldeles utrygt at man går i gang med

det er klart at når man ikke ved præcis

situation der eventuelt måtte indtræffe

selvfølgelig skal tage stilling til løbende det synes jeg er den mest

vi har jo set at nato tidligere har ført

blandt andet også danske frem til den russiske grænse den russiske reaktion har været øget oprustning

spørge til hvad radikale venstre forventer vil blive den russiske reaktion

i gang med at sende danske soldater

en fare for at det her våbenkapløb i sidste ende fører til konflikt og der synes jeg ærlig talt ikke det er for meget forlangt at dem der går ind

har en eller anden idé om hvad det kan føre til

har gjort sig nogle tanker som de vil delagtiggøre os andre i om hvad der derefter skal ske ellers risikerer vi jo

skal til for at have en international retsorden og en

vi som trofast alliancepartner se at det

et af de baltiske lande eller i polen eller om det er de baltiske lande og polen selv der bestemmer hvem de vil have på deres jord og i hvilke sikkerhedsorganisationer de indtræder skal man som lille land finde sig i at en stor nabo skal kunne bestemme

som et selvstændigt land retten til at vælge selv er det ikke solidaritet i bund og grund at

på eget territorium

hvilket især er et

er gået ud over nabolandene

i georgien for nogle år siden i ukraine vi

de russiske forsøg på at intimidere lande i det som rusland opfatter som dets interessesfære

især de baltiske lande men også polen med de historiske erfaringer de har er

meget meget nervøse for den ekspansionistiske politik som putin står for og som er en del af den putinske ideologi og grundlæggende

det i forlængelse af det er rimeligt nok

et øget øget styrkebidrag til de baltiske lande for at berolige balterne

det er klart nok at det

betyde at der kommer en ukontrollabel udvikling

der kommer et våbenkapløb rusland har jo sagt at de vil reagere men jeg må

at det er det her som i den forstand påvirker den russiske oprustning den russiske oprustning er en del af putins politik

del af hans politik og derfor

selvfølgelig

vi forsøger nogle aftaler om nedrustning

få gang i den europæiske politik

aftale om nedrustning igen

og igen handler det her meget om vores analyse af rusland hvordan analyserer vi rusland okay dansk folkeparti har

illusorisk at tro på som det er i øjeblikket at nedrustning er lige om hjørnet vi skal forsøge på det vi skal arbejde på det det er jeg fuldstændig enig i

handler om at kunne reagere hurtigt i en situation hvor

vil forsøge at pådutte andre lande sin ekspansionisme

rusland har gjort eksempelvis ukraine

vil angribe de baltiske lande militært fordi de er nato medlemmer

det som man kan frygte og det de er bange for er at man går ind med destabilisering og at man

skære områder af eller sender tropper ind irregulære og regulære tropper

det som man er bange for og der er sagen den

man skal undgå det er man nødt til at have styrker der kan smide russerne tilbage igen med det samme for at sige det rent ud hvis de først får etableret sig i en ukrainelignende situation

man får en frossen konflikt hvis man skal løse det er man nødt til at bruge stærkere midler så er det man kan blive tvunget ind i en

ret vigtigt at man har kapacitet

det eskalerer fra begyndelsen og at det kan være en væsentlig begrundelse for at putin ikke gør det her en præventiv handling om jeg så må sige

jeg synes alligevel at det

og så siger herre holger k nielsen

styrker til baltikum som en undskyldning jeg citerer herre holger k nielsen og

set fuldstændig enig i at det vil han bruge som en undskyldning til hvad

vi giver en sikkerhed til balterne som de har bedt om

man kan bestemt godt diskutere

jeg synes det er rimeligt at man så går ind fra natos side og så støtter balterne i det

god militærræson i det også derved som jeg siger at vi undgår at man får en frossen konflikt som vi har fået i ukraine ved at man lynhurtigt kan

så må sige smide de russere som forsøger at gå ind og intimidere og skabe en frossen konflikt som i ukraine

er man nødt til at tage skrappere midler i brug på et senere tidspunkt eller ikke gøre noget som jo er tilfældet i

væltede russiske kampvogne ind som i ungarn eller i tjekkoslovakiet det var ikke det der var udgangspunktet udgangspunktet var at der var folk i ukraine som tog kontrol med nogle områder som så fik russisk hjælp eller

vel være at sige hvordan vi undgår at der er folk i de baltiske lande som føler de er i en situation hvor de kan få mere ud af at alliere sig med rusland det må vel være hovedopgaven jeg har meget meget svært ved at se hvordan det her bidrag med at sende militære

og vi kan i høj grad fordi det er blevet en frossen konflikt det er jo det som

og det er jo langt langt alvorligere af flere grunde dels er det et nato land

det kan få det hele til at eksplodere endnu mere end tilfældet har været i ukraine derfor tror jeg

at man har en kapacitet til hurtigt at kunne få afmonteret russiske ønsker om at gå ind og lave ballade

de igen væltende fra fra vest der er sådan en historik på begge sider

oprustning og og potentielt

stå klar med våben så man kan komme i konflikt med hinanden

det jeg ser som en enorm farlig situation som i værste fald kan komme ud af kontrol

der hvor jeg har meget meget svært ved at se hvad det overhovedet hjælper at sende flere våben til den grænse

hvis vi faktisk engagerede os

i forhold til at få en en gensidig nedrustning for lige nu er situationen jo den at der oprustes

holde det der spor varmt og at vi

stadig væk forsøger så meget som muligt som vi også gør omkring det arktiske område

forskellige områder også fordi det er en del af hele putins raison dêtre det er en del af hele eksistensgrundlaget for hans magt i

vi bør give putin nogen som helst undskyldninger hverken for at opruste

at spørge herre holger k nielsen om er

mindretal og formentlig også bruge det her

argument der kan bruges imod det her det

hvis der faktisk sker det

så er det vigtigt at du kan slå den meget hurtigt tilbage

yderligere men også af hensyn til befolkningerne

der også er i de baltiske lande og i dele af polen i forhold til den fortid der er så jeg skal nøjes med et par principielle betragtninger

at vi effektuerer den beslutning der blev taget på nato topmødet i sommeren to tusind og seksten

vi bidrager med to hundrede mand vi gør det i et samarbejde i estland sammen med englænderne som vi er vant til der er alle de forbehold som der skal være i forhold til red card holder folkeretten

så videre så alt det er ganske udmærket og det er jeg nær sagt som det skal være i den slags situationer

gør vi så det hvorfor vælger nato den beslutning det er jo udelukkende

rusland har vist stigende aggressiv adfærd krim taler sin helt egen sag kaliningrad kommer til at tale tror

en meget præcis sag i de kommende måneder og år og hvad der i øvrigt sker i østersøområdet med overtrædelse af alle de internationale forpligtelser

øvrigt har på den måde som blandt andet militære

af tropper som der er sket ind til grænserne til de baltiske lande

lige præcis det der er svaret på

her hvor jeg har lidt taletid i og for sig bruge den til også at give svar til enhedslisten som jo synes jeg forsøger at få det her til at fremstå som om

de retfærdiges talerør i

indtil nu har samtlige partier der har haft ordet tilsluttet sig beslutningsforslaget undtagen enhedslisten

synes jeg i den måde som jeg har hørt enhedslisten stille spørgsmål på og

når nato har valgt at agere som de gør nu

af de beslutninger som putin og rusland har taget nu igennem en årrække

med at acceptere at rusland tog nogle sådanne skridt til hvor det så i givet fald endte henne nu vælger nato synes jeg meget præcis at sige at det her vil vi ikke acceptere fortsætter

vi nu de beslutninger som der er redegjort så præcist for her og det er lige præcis det modsatte af det som jeg synes enhedslisten argumenterer for her

andet sted hvor vi ikke finder os i det mere så skal jeg slutte med at sige

vi kan opleve at danske tropper bliver udsat for

vi har set nogle eksempler på at det er tyske tropper blevet og

bare opfordre både kollegaer og pressen til når vi får det første eksempel på at der bliver præsenteret falske nyheder at vi så alle sammen lige trækker vejret vældig dybt et øjeblik

før vi agerer i forhold til at fordømme alt muligt andet men som sagt

flere tropper til baltikum

i forsvarsudvalget der var ikke en russisk optrapning i gang langs den baltiske grænse det russiske modsvar har så været den her modernisering som de kalder det af deres missiler altså opstillingen af missiler i i kaliningrad så der foregår jo lige nu en oprustning på begge sider af grænsen og spørgsmålet er om den stopper med de her nye

det ønsker vi ikke gentaget min pointe er bare at jeg ikke tror på at den russiske folkesjæl er til at hvis man bare lader stå til

føjer de sig også på et tidspunkt jeg tror at der er brug for en meget præcis markering og det er det jeg mener det

i nato det er vigtigt at berolige de baltiske stater

tog man beslutningen om at ville vise styrke samtidig med at man ville have en dialog med rusland

og når man beroliger sine alliancepartnere som vi gør nu ved at

så får man større mulighed for at få en fornuftig samtale

russerne og det er det der på længere sigt kan skabe et fredeligt samarbejde derfor støtter dansk folkeparti

konflikt og på den anden side gå ind for en ophævelse af

og dermed potentielt have en have en situation hvor danske soldater kommer i konflikt med nyindkøbte våben fra europa er det ikke en uklog politik og hvordan kan det overhovedet hænge

de kan forstå at de er fuldgyldige medlemmer af nato og at vi bakker dem op men det kræver også at de så bliver i stand til at føre den dialog med deres modstandere eller deres store nabo som de frygter det er derfor det er så vigtigt at få dem beroliget

at genskabe deres styrke fra for mange år siden det vil ske uanset hvad det er der truer os ruslands styrke truer ikke baltikum eller os det er mere kaos og svaghed der er en trussel der kan udgå fra det russiske område men balterne har behov for at føle sig som fuldgyldige medlemmer af nato det viser vi med det her

for at vi kan få den samtale med russerne og det er samtalen der giver en fredelig verden på lang sigt våben giver ikke en

verden vi skal også selv have et stærkt forsvar ligesom russerne er i gang med

ikke det samme som at man er aggressiv over for sine naboer det

tilstedeværelse virkeligheden er at sikkerhedssituationen i vores nærområde er blevet mere kompliceret ruslands ulovlige annektering af krimhalvøen hybride krigshandlinger i østukraine og oprustning i den vestlige del af rusland er et nyt sikkerhedspolitisk rammevilkår det må europa og hele alliancen forholde sig til og det må danmark forholde sig til danmark støttede derfor beslutningen om at etablere den fremskudte tilstedeværelse i de baltiske lande og polen som blev truffet af natos stats og regeringschefer under nato topmødet i juli to tusind og seksten

beslutningen kom som en reaktion på ruslands eskalerende tiltag og den mere komplekse sikkerhedssituation den fremskudte tilstedeværelse er udformet som en defensiv situationsbestemt og proportional reaktion på sikkerhedssituationen i regionen formålet er at udvise alliancesolidaritet med vores allierede i baltikum og polen samt at gøre det helt tydeligt over for rusland at nato står vagt om

der er nu behov for at folketinget giver tilsagn om støtte til et dansk bidrag til den fremskudte tilstedeværelse jeg håber at der vil være bred opbakning til

danmark skal stå sammen med vores østlige allierede

derfor fremhæve tre argumenter herfor for det første er det i danmarks interesse

ved at deltage i den fremskudte tilstedeværelse vil vi understrege

defensiv og proportional reaktion på ruslands ageren vi holder med andre ord døren åben for dialog

men udviser på samme tid sammenhold og beslutsomhed den balance er afgørende for det tredje understreger det danske bidrag troværdigheden af et solidarisk nato den samme solidaritet som er hjørnestenen i dansk

situation hvor folketinget

soldater og kampfly

baltikum og langs den russiske grænse og det har ført til en oprustning fra russisk side og nu er der så en oprustning fra natos side forventer udenrigsministeren at det stopper her er det sidste gang der skal sendes ekstra danske soldater

ikke kommer en eskalering af en konflikt

og kan forudsige hundrede procent hvordan russerne agerer vi ved af historiske erfaringer at når de først er gået ind som de har gjort i ukraine

er situationen meget meget kompleks

meget meget kompleks og svær at rulle tilbage

og det gør vi her med et proportionalt velafbalanceret svar og det tror jeg også vil blive forstået og taget ned i rusland så gør vi det jo altså også på baggrund af en massiv opbakning

i de retningslinjer for forhandlinger med storbritannien som eus medlemsstater netop har vedtaget ved det europæiske råd den niogtyvende april spørgsmålet om borgernes rettigheder vil blive håndteret som en del af skilsmissen det vil sige

en del af de forhandlinger der vil ske i henhold til traktatens artikel halvtreds retningslinjerne præciserer vedrørende rettigheder for

eu borgere og britiske borgere der har brugt den fri bevægelighed til og fra uk uk

at gensidige garantier for disse borgeres rettigheder skal være

i den forbindelse understreges det

det er klart at vi er interesserede i en hurtig aftale i det her spørgsmål regeringen og et bredt flertal i folketinget

bakker fuldt op om eu syv og tyve linjen og ønsker at spørgsmålet indgår som en væsentlig del af de helt tidlige forhandlinger om en artikel halvtreds aftale det fremgår helt klart af retningslinjerne vedtaget af det europæiske råd stats og regeringslederne i eu syv og tyve at der ikke skal føres separate bilaterale forhandlinger mellem de enkelte medlemsstater

da det vil kunne undergrave eus forhandlingsposition danmark har været med til at vedtage disse retningslinjer og er således også fuldt ud bundet heraf

og fyrretusind danske statsborgere vurderes at have benyttet den fri bevægelighed i eu og har bosat sig i uk uk

har ikke noget folkeregister og derfor er tallet

cirka syttentusinde og femhundrede briter bor i danmark regeringen er

storbritannien har truffet beslutning om at udtræde af eu det er af stor betydning for vores virksomheder der har mange medarbejdere i uk

højt prioriteret sag for danmark og det er en højt prioriteret sag for eu syv og tyve jeg hæfter mig desuden ved at uk

i deres notificeringsbrev om iværksættelse af artikel halvtreds selv udtrykker ønske om en tidligere aftale om rettigheder for eu borgere i uk

og britiske borgere i eu jeg må også fremhæve at europa parlamentet i deres resolution om brexit

borgerspørgsmålet øverst på listen over de vigtige spørgsmål der bør løses først i

til sidst gentage at regeringen ikke mener at danmark skal forhandle spørgsmål om borgernes rettigheder bilateralt med uk uk forhandlingerne skal ske ved at eu syv og tyve forhandler med storbritannien

nogen ikkeforhandlingsaftale altså et sammenbrud

det er derfor at jeg spørger og vil spørge igen kan man overhovedet forestille sig

forhandlingsresultat eller noget forhandlingssammenbrud som på nogen måde går ind og blokerer for at der skal laves en aftale

men vi synes omvendt også at det er meget meget tidligt i processen overhovedet at snakke om at danmark skal indtage en selvstændig forhandlingsposition og indlede bilaterale forhandlinger om vores borgeres rettigheder

er det vigtigt at de syv og tyve tilbageværende lande i eu står sammen og står tæt sammen

en løsning for en ordentlig udtræden fra storbritanniens side det gælder jo både storbritanniens fremtidige tilknytning indre marked men det gælder jo også de regler der skal gælde i forhold til borgernes frie bevægelighed og i forhold

rettigheder med videre på den baggrund

vi også imod det her beslutningsforslag vi synes ganske enkelt at det er flere omgange for tidligt at

spørge den socialdemokratiske ordfører hvordan kan det på nogen måde tage noget fra eus forhandlinger med storbritannien på dette område eller på nogle andre områder at danmark laver en overgangsordning med storbritannien

på fem eller ti år det er

set ligegyldigt hvor man siger at de forhold der i dag kan fortsætte

de pågældende statsborgere kan have den sikkerhed i deres liv for at sådan kommer det til at være

må man mene

i alles interesse at finde så god en løsning som

af den britiske udmeldelse af eu når det så er sagt er vi ikke sikre på at det er det rette svar som enhedslisten giver på den udfordring først og fremmest selv hvis det her forslag skulle gå hen at blive vedtaget i folketinget

og indlede bilaterale forhandlinger med et enkelt eu land om forholdene for deres to lande jeg tror at som tingene står i øjeblikket

vil briterne foretrække en fælles aftale mellem eu og storbritannien og jeg tror faktisk heller ikke at briterne på nuværende tidspunkt har lyst til at gå enegang

bør have retten til at bestemme

hvilke udlændinge der opholder sig i danmark og det gælder sådan set også britiske statsborgere vi har jo for eksempel det helt grundlæggende ønske at arbejdskraftens fri bevægelighed inden

det er britiske statsborgere som giver danmark de største udfordringer i den henseende men så kan britiske statsborgere måske give udfordringer i en anden henseende det er i hvert fald en kendsgerning at der er temmelig mange folk også med relativt radikale synspunkter og det er ikke ment i den forstand som fru zenia stampe repræsenterer som har opnået britisk statsborgerskab og som vi næppe har nogen gavn af at få til danmark så

britiske statsborgere efter udmeldelsen af eu

uden videre skal have adgang til at

arbejde i danmark der er det

som udgangspunkt en god idé at de omfattes af de regler som gælder alle mulige andre udlændinge såsom at man for at komme til danmark og arbejde skal have et job til en vis løn

og slet ikke i den nuværende situation hvor vi kun er i de indledende faser af forhandlingerne med briterne hvis

kan man jo fra enhedslisten eller andre partiers side

en vilje eller en lyst fra den anden side af bordet

og så er det jo relativt omsonst

set har den opfattelse at der ikke skal være nogen overgangsordning for de mennesker

det vi hører fra dansk folkepartis ordfører er at det egentlig

ok hvis de fra den ene dag til den anden

men vi tror helt grundlæggende ikke

et spørgsmål om at lave sådan en overgangsordning for danmark hvis vi kommer og beder om det

i storbritannien og vi tror simpelt hen ikke

her sag op fra britisk side sådan som landet ligger nu det betyder ikke at der ikke kan komme den interesse på et tidspunkt det kan godt være

foregribe begivenhedernes gang med et i øvrigt meget negativt det kan også være

havde foreslået at det her spørgsmål skulle afklares allerede til juli og så havde junker formentlig slået en høj latter op og sagt at det var fuldstændig latterligt

så hvad briterne vil får vi jo

men jeg er glad for at at

rettigheder fra den ene dag til den anden så er det bare jeg mener at de betingelser vi bedst kan leve med er de betingelser vi bedst afgør i det danske folketing men der kan vi så have

at for så vidt angår spørgsmålet om i hvilken rækkefølge eu forhandler de forskellige udeståender med storbritannien så tror jeg egentlig at enhedslisten og dansk

at den rækkefølge som der sådan set er lagt ned nu

jeg hele tiden bliver opmærksom på nye komplikationer og besværligheder der opstår som en konsekvens af storbritanniens

det er ikke bare politiske besværligheder

det er også udfordringer for store internationale virksomheder og ikke mindst som beslutningsforslaget her i dag handler om at rigtig mange borgere jo altså risikerer at komme i klemme brexit har skabt alvorlige og virkelige konsekvenser for mange virkelige mennesker

intentionen bag beslutningsforslaget er sympatisk men jeg er

at bilaterale aftaler mellem danmark og storbritannien er den rigtige måde at imødegå udfordringerne på spørgsmålet om borgernes rettigheder er meget vigtigt og det er det for alle parter i de her skilsmisseforhandlinger eller hvad vi nu skal kalde dem der pågår mellem

sker i henhold til traktatens artikel halvtreds

skilsmisseforhandlinger der jo altså ikke

varetages særskilt mellem den danske regering og storbritannien og de andre landes regeringer og storbritannien det er forhandlinger der foregår sammen med alle de andre eu lande og kommissionen kommissionen det vi altså kalder eu syv og tyve

for eu syv og tyve er at vi står stærkest når vi står sammen det burde være noget der vakte en vis genklang i

i gang med at påbegynde individuelle forhandlinger med storbritannien individuelle individuelle forhandlinger vil svække den samlede forhandlingsproces og undergrave eus forhandlingsposition danmarks interesser varetages altså bedst gennem et stærkt og samlet eu

flere gange tidligere understreget at det er en prioritet for venstre at vi kommer igennem forhandlingerne på en ordentlig måde vi har en stor interesse i at opretholde et godt samarbejde med storbritannien og samtidig sikre mest mulig tryghed for de borgere der altså kommer i klemme som følge af brexit men det er altså ikke løsningen at

os ad at der bliver drevet kiler ind mellem de enkelte lande og vi hver især går i gang med at forhandle delaftaler igennem med briterne spørgsmålet om borgernes rettigheder skal i stedet indgå som en væsentlig del af de helt tidlige forhandlinger om en artikel halvtreds aftale mellem eu og storbritannien

scenariet med bilaterale aftaler vil ikke alene stride mod retningslinjerne for eu syv og tyve men vil også skabe stor forvirring i en i forvejen kompliceret forhandlingssituation på den baggrund skal jeg meddele

skal der laves en dansk aftale med storbritannien altså på et

i hvert fald helt sikkert men men det jeg egentlig tog ordet for

var for at høre hvor lang tid mener venstres ordfører så at den her ting kan få lov at trække ud man har jo lavet en forhandlingsproces hvor tingene gensidigt kan blokere for hinanden hvad nu hvis vi ikke har en løsning om to år når

forlænget til fire år

om det som nogle har snakket om nemlig at der bliver et sammenbrud

meget rimeligt at de danske statsborgere der bor i storbritannien og de britiske statsborgere der bor i danmark

borgernes rettigheder altså dem som enhedslisten taler om i beslutningsforslaget her

skal have sikret situationen i irland det er altså en topprioritet

jeg har ikke nogen som helst forventning om at der ikke skulle være faldet en løsning på plads

og der er ikke nogen ændringer for danske borgere der befinder sig

her skrækscenarier om at folk ikke ved om de

i overmorgen altså i to år sker

nemlig at sikre herboende briter og derboende danskere og i øvrigt også andre europæiske borgere et klart retsgrundlag for deres videre liv i

danmark storbritannien eller andre europæiske lande

fuldstændig uenig i at bilaterale forhandlinger er vejen frem jeg tror i det hele taget at vi skal være varsomme med at tro at der findes meget lette hurtige løsninger på de komplicerede forhandlinger mellem storbritannien og de resterende eu syv og tyve lande som ligger foran os som liberal alliance ser det har vi i danmark en klar interesse i at holde fast ved den strategi som vi selv har været med til at vedtage

eu lande nemlig at vi forhandler samlet

om sikring af borgernes rettigheder et kernespørgsmål og vi har al mulig grund til at bidrage til et resultat som sikrer at borgerne der har indrettet

flere andre partier så vil jeg også godt understrege at nu har

folketingets brexitfølgegruppe netop også haft en del møder både i england skotland og bruxelles og det vi jo hører enstemmigt fra alle parter som vi taler med

vi skal have fundet ud af hvordan vi sikrer de borgere der er involveret

meget tryg ved at man selvfølgelig finder rigtig gode løsninger mellem eu syv og tyve og storbritannien

overgangsordninger for det er alle interesseret i hvad enten man er regeringsleder i storbritannien

at det det kan være at

den forhandling mellem eu og storbritannien på en eller anden måde går i hårdknude

som er to parter over for hinanden end en aftale eller en forhandling

mellem storbritannien og syv og tyve lande hvis hvis vi kaster os ud i sådan

vil det store hovedforløb da blive

trods alt kun én regering der kan føre de forhandlinger så hvis de skal føre

først for alvor at det bliver vanskeligt at

pulje for at løse det fuldstændig alene

at i hvert fald det radikale venstre er fuldstændig enig med enhedslisten i at man ikke skal tage mennesker som gidsler og at spørgsmålet om at folk kan få lov

leve videre ud fra de forudsætninger der har været

så hvad er grunden til at man ikke har taget det ud som en fuldstændig selvstændig forhandling er startet med det har

alle de andre vigtige emner emner jeg kan ikke forstå

folk som gidsler altså som om de bliver taget som gidsler hvis det er eu der forhandler men ikke hvis det er en bilateral forhandling jeg forstår faktisk ikke

og tyve år ud i fremtiden mener vi er

knap to år men som jo i det daglige her og nu træffer beslutninger

næste gang han forholder sig til en afstemning om hvorvidt man skal være inden for eller uden for

egentlig det er en lidt absurd situation

som er forhandlet inden for det eu

er

der er vedtaget og derfor synes jeg ikke det giver giver meget mening at vedtage et forslag om at vi skal gå enegang og gå ind og så splitte det forhandlingsforløb der er aftalt mellem eu landene

til hvis vi gik tilbage til

vi forhandlede finanslov med enhedslisten da jeg sad i regering det var

en særaftale med os det tror jeg

søndergaard og enhedslisten vil bryde sig om altså at man lige pludselig går på tværs af den forhandlingsstrategi der er vedtaget

godt sammenlignes med det at der er vedtaget en strategi mellem eu landene og det kan vi selvfølgelig ikke gå ind og

et spørgsmål om at give og tage

for de arbejdsløse sådan var spillet og

det var en forhandling

men opfatter herre holger k nielsen de

det er der jo altid i den slags situationer det kan man jo ikke

det kan være ubehageligt at måtte indrømme det det er det da det er en ubehagelig situation og

blive det for de mennesker det er jeg fuldstændig med på

totalt illusorisk at se bort fra at der er tale om en skilsmisseforhandling

syv og tyve linjen vi mener at det er vigtigt at der ikke begynder at blive ført separate bilaterale forhandlinger mellem danmark og

både den danske og eus forhandlingsposition vi tror på at danmark får en bedre aftale og at danskerne får en bedre aftale hvis vi står sammen med de andre eu lande begynder eu landene at forhandle separat vil vi alle komme til at stå svagere ved forhandlingsbordet og det vil hverken komme danske virksomheder eller danske statsborgere til gode vi skal huske på at danmark i det store billede er en lille økonomi med begrænset betydning for

både virksomheder og borgere og jeg tror derfor at det vil svække danmarks muligheder for en god aftale

de øvrige lande i eu er mindst lige så interesserede i at vi får en god aftale som vi er her i danmark så vores opfordring er at vi ikke begynder at undergrave eus forhandlingsposition og at vi fortsætter og bakker op om den linje og forhandlingsstrategi som allerede

mange opfattelser af hvordan europa kunne

det vi diskuterer det vi diskuterer

mennesker faktisk millioner af mennesker og de mennesker

kan være statsborgere i storbritannien som har bosat sig i et eu land eller de kan være borgere i andre eu lande som har bosat sig i storbritannien

som det ligesom blev antydet for

bosat sig i storbritannien og som ikke har været med i nogen

i dag også gælder i hvert fald nogen tid fremover så

liv og træffe de dispositioner

storbritanniens beslutning om udmeldelse af eu

om det storbritanniens beslutning rigtig eller forkert er jo op til vælgerne i storbritannien at afgøre det

gøre vores til at den periode

for eksempel ved at garantere at de pågældende kan blive boende dér hvor de bor på de nuværende vilkår så kan man sige at for altid eller

samme måde som det er utrolig let for storbritannien at overtage eu

i kraft af den selvbestemmelse de har fået

tingene fortsætter som de

men desværre er det ikke den forhandlingslinje som eu har valgt

fra eu umiddelbart efter brexit og det er en anden tone der præger den vedtagelse der kom fra det

lige præcis en række ting sammen i de første forhandlinger

som det ovenikøbet hedder i vedtagelsen fra mødet og jeg vil godt citere i overensstemmelse med princippet om at intet er aftalt før alt er aftalt

diskussioner og vi har forhandlerne fra

eu der sidder og skændes om hvem der skal bidrage

anden pensionsordning osv så kan millioner af mennesker

i uvished om deres umiddelbare fremtid selv om det ville være utrolig

efter min mening er det ikke bare politisk forkert og jeg vil stå ved det ord jeg har brugt

er det storbritannien der laver den politiske gidseltagning

femhundrede britiske statsborgere i danmark og et ukendt antal danske statsborgere i storbritannien

indgåede forpligtigelser over for eu der synes jeg vi må være fuldstændig klare

kan man faktisk kun se det som unfair over for eu

de umiddelbare meldinger der er kommet her

at det her problem bliver løst meget hurtigt så er det klart at

ikke er blevet løst så bliver det selvfølgelig mere og mere

vi ser frem til at have fokus på det i

en løsning eller vil enhedslisten så se på hvordan

lave en ordning for de briter der bor i danmark eller hvordan

at der i storbritannien har været et meget stort fokus både i underhuset og i overhuset og i de folkelige bevægelser for at få det her problem løst jeg ved også at regeringen har været lidt mere tøvende i forhold til det

ikke udelukke og så gør den britiske regering sig til en del af problemet men det kan vi jo først finde ud af hvis vi

er at den danske regering henvender sig til den britiske regering hvis det så skulle vise sig at der kommer et nej fra den britiske regering

skulle vise sig at

vi skal lave en rimelig overgangsordning så kan vi diskutere hvor lang tid den skal vare men der skal være en rimelig

blev aktiveret og de forhandlinger skal starte op

den henvendelse ordføreren taler om

vi kommer til at se og som vi jo følger tæt på alle mulige måder også her fra folketingets side

ikke timingen eller ønsket om at det skal være nu når vi jo netop kommer til at se hvad der sker i de forhandlinger

og så skal vi da selvfølgelig følge det tæt og være obs også på borgernes

juncker altså præsidenten

det var jo ikke et møde der ligefrem endte i forsoning

det har man så afvist så lad os sige så tager danmark et

byde på offentlige indkøb på det canadiske marked udenrigsministeriet vurderer at ceta vil betyde en øget eksport til canada på op mod

det vil bidrage til at styrke dansk økonomi samtidig vil forbrugere i danmark og europa få nemmere adgang til konkurrencedygtige canadiske produkter ceta giver med andre ord rigtig god mening men jeg ønsker faktisk ikke at diskutere selve indholdet af ceta i dag det gør vi i forbindelse med folketingsbehandlingen af regeringens beslutningsforslag om danmarks ratifikation af ceta i dag skal vi drøfte det fremsatte private beslutningsforslag fra enhedslisten og alternativet om hvorvidt vi skal afholde en vejledende folkeafstemning om danmarks tiltrædelse af ceta

det konkrete beslutningsforslag b otte og firs opfordrer regeringen folketinget til at

ser hverken juridisk eller politisk et behov for at afholde en folkeafstemning om ceta og det er der flere grunde til for det første er der sagens kerne ceta indebærer ikke suverænitetsoverdragelse i henhold til grundloven det har regeringen allerede klart fastslået med justitsministeriets meget udførlige skriftlige besvarelse tilbage i september to tusind og seksten endda helt konkret i forhold til det omtalte advokatnotat fra lett for det andet har vi ikke tradition for at holde vejledende folkeafstemninger

i det repræsentative demokrati som vi har i danmark eu har i årtier indgået handelsaftaler bilaterale som multilaterale hvoraf ingen har været bragt til folkeafstemning i danmark

sende et meget kedeligt signal til eu

rundt om i verden hvis danmark pludselig ændrer kurs og bidrager til at sætte spørgsmålstegn ved frihandelsdagsordenen og de klare fordele den indebærer for os alle i en tid hvor vi

brug for at styrke væksten i europa og globalt

være uklogt at ændre den tilgang danmark skal i stedet gå forrest som et godt eksempel og medvirke til en tidlig og fuld ikrafttræden af disse handelsaftaler derfor skal jeg på regeringens vegne opfordre til at afvise beslutningsforslaget om en vejledende folkeafstemning samtidig vil jeg henstille til at vi i dag holder os til behandlingen af det konkrete beslutningsforslag altså b otte og firs og ikke duplikerer debatten om selve indholdet af ceta debatten om indholdet af aftalen kører jo som nævnt i forvejen i sit eget spor ved behandlingen af regeringens beslutningsforslag altså b fire og halvfjerds herunder med en meget grundig behandling i folketingets europaudvalg

det ministeren sagde jeg forstod det var en meget meget vigtig aftale

meget afgørende aftale at den repræsenterede et nybrud osv men det har vi også hørt ved andre lejligheder

noget der hed eu pakken

hele det indre marked det her er jo på mange måder

udvidelse af det indre marked til at omfatte

som udskrev en folkeafstemning og gav befolkningen mulighed for at tage stilling til om de ville være med i det her

vi er jo så på godt og ondt medlem

eus indre marked så jeg forstår ikke helt

med den historie gør at vi ikke kan tage

folketinget det vil sige at spørgsmålet om hvorvidt det er relevant med en vejledende folkeafstemning

jeg mener og regeringen mener at det

vi indgår en lang række handelsaftaler både bilaterale og multilaterale og har gjort det masser af gange uden at vi i den forbindelse har ønsket

vejledende folkeafstemninger

til eu og vores samarbejdspartnere rundtom i verden hvis vi begyndte at trække tingene i langdrag vi ønsker faktisk det modsatte vi ønsker så hurtigt som muligt at få ratificeret den her aftale

rundtom i verden som er imod frihandel og vi ønsker

de andre eu lande som jo

har presset på for at få ordentlig tid til at behandle det her i folketinget

ikke se en idé i at vi egentlig får inddraget befolkningen i det som en del af inddragende demokrati

det skyldes heller ikke at vi er imod inddragelse af befolkningen i vigtige diskussioner det handler ganske enkelt om som

set tilslutter os den vurdering som justitsministeren er

tale om suverænitetsafgivelse til gengæld har vi som begge forslagsstillere jo også ved

også at sørge for at vi har en ordentlig behandling

danmarks tiltrædelse af ceta aftalen hele vejen igennem vi har en høring i morgen som

folkelige diskussioner når vi er tilhængere af ceta aftalen skyldes det som vi også allerede har diskuteret

danmark er et meget meget lille land der har behov for at have en åben økonomi

vi også nødt til at have nogle ordentlige og solide handelsaftaler med lande som vi kan sælge vores varer til det er eksporten der skaber størstedelen af vores arbejdspladser og det er noget vi gerne vil holde ved lige

vi også tilfredse med med selve aftalen

man altid kan diskutere hvordan det fremadrettet kan blive bedre være bedre sikringer og så videre men vi er ikke mindst

frem for den model som tidligere

til september på ingen måde vil forsinke ratifikationen af ceta det svenske parlament

så skal være før eller efter sommerferien på ingen måde vil forsinke ratifikationen af

en ordentlig behandlingstid

forhåbentlig kommer der også noget journalistisk interesse for hele den her aftale

er en af de bedre handelsaftaler

vil forsinke ratifikationsprocessen af ceta det har ikke noget på sig og jeg er glad for at socialdemokratiet støtter den position men igen når socialdemokratiet nu synes at den her aftale er så vigtig

god tid hvad er så grunden til

spørgsmål om tradition for det er jo ikke et spørgsmål

de diskussioner på vegne af deres vælgere ligesom jeg håber at vores vælgere har tillid til os

nu at de har og det er det vi gør her i folketingssalen

i tide og utide det betyder ikke at vi

spørgsmål hvor det kan være et redskab men det er ikke en metode

en frihandelsaftale dels et forslag om en midlertidig ikrafttræden af ceta hvor dansk folkeparti var af den opfattelse

ikrafttræden måtte afvente den endelige ratifikationsproces i de nationale parlamenter dels førstebehandlingen af ratifikationen af ceta som dansk folkeparti jo stillede sig positivt over for

om en folkeafstemning om ceta dansk folkeparti er helt grundlæggende tilhænger af at der afholdes flere folkeafstemninger end tilfældet er i dag vi har for eksempel i mange år plæderet for en folkeafstemning om den danske udlændingepolitik så er spørgsmålet jo hvordan afgrænsningen

skal egentlig til folkeafstemning jeg tror man kan sige det på den måde at at der efter vores opfattelse er to

ting der gør er en sag kan komme til folkeafstemning den ene er spørgsmålet

anden er hvis et spørgsmål er

meget indgribende over for den enkelte dansker altså at en vedtagelse herinde kan være

meget indgribende over for den enkelte dansker

også i grundloven nogle bestemmelser om hvordan

man kan få en folkeafstemning for eksempel

kan udløse en folkeafstemning som

jordlovene jeg kan så forstå på enhedslistens

den primære årsag til at man ønsker at

spørgsmål om en investor stat tvistbilæggelsesmekanisme

lignende mekanisme optræder i andre investor stat aftaler som danmark har indgået og de burde vel så i sagens natur også have været sendt til til folkeafstemning

været tilfældet med danmarks tilslutning til menneskerettighedskonventionen flygtningekonventionen og en stribe andre af de konventioner som

danmark har tiltrådt de binder jo nemlig også danmark og endog betydelig mere end investor stat tvistbilæggelsesmekanismen gør det

faktisk gå så vidt som til at sige at de konventioner er langt mere vidtrækkende statsborgerskabskonventionen tvinger for eksempel danmark til at give statsborgerskab til personer som efterretningstjenesten vurderer er til fare for det danske rige altså med andre ord en konvention der tvinger danmark til at indlemme farlige personer i vores fællesskab jeg har aldrig hørt enhedslisten plædere for folkeafstemninger om de konventioner

og heller ikke alternativet men det skyldes jo sikkert at

er sikker på at herre rasmus nordqvist er helt med på en folkeafstemning om menneskerettighedskonventionen eller

system som enhedslisten har forestillet sig selvfølgelig skal der være en eller anden form for mulighed for juridisk at afklare tvister i handelsaftaler og når der på et tidspunkt skal indgås en aftale med storbritannien efter landets udtræden af

skal der formentlig også være en investor stat tvistbilæggelsesmekanisme i sådan en aftale for storbritannien har jo klart sagt at de ikke vil anerkende eu domstolen som myndighed sådan som europa parlamentet ellers har forlangt

forstår godt at briterne mener at der skal være et neutralt juridisk system til at afklare tvister ligesom jeg jo også forstår

som den her med det land uden for europa der vel ligner danmark mest af alle måske med undtagelse af new zealand hvem skulle man så kunne indgå en aftale med hvem skulle man have tillid til jeg ved at enhedslisten og alternativet vil svare at det ikke har noget med canada at gøre men har noget at gøre med de virksomheder der kan tænkes at anlægge sag

hvis danmark en dag ude i fremtiden skulle blive indklaget tror jeg danmark vinder sagen for vi gør vores

har som bekendt stillet en masse spørgsmål om

vi har jo som herre peter hummelgaard thomsen også var inde på en høring i morgen

frem til vi ser frem til at høre de bidrag der kommer og så må vi jo se hvad tiden bringer

ikke have en folkeafstemning om det her eller er det fordi man fra dansk folkepartis side ikke er enig med med kommissær malmström

for gode varer når kommissæren siger dem i folketingets

på at den er så vidtrækkende og stor og jeg har det

hvorfor skal vi så ikke tage den folkelige debat som

nødvendigvis agter at stemme imod det forslag som enhedslisten og alternativet har

vi må lytte til de ting der kommer ved den her høring i morgen vi må se på de mange spørgsmål som enhedslisten og alternativet har stillet og de mange svar som

stilling til det her spørgsmål men jeg har ikke sagt

nødvendigvis stemmer imod det forslag som enhedslisten

i forløbet op til at vi skulle behandle aftalen her i folketinget og nu også med spænding imødeser svarene på de spørgsmål som enhedslisten og alternativet har stillet derfor kan jeg ikke her og

give herre rasmus nordqvist et klart svar på det spørgsmål

vi kan da godt tage en runde mere for

rose de aftaler og fortælle hvorfor frihandel er så godt

det er jo en dagsorden der

fra dele af venstrefløjen gennem noget tid ceta aftalen er for nogle blevet en ideologisk

kampplads hvor man bekriger globalisering og vækst

den kamp man fører rammer altså de forkerte sagen er den at en og tredive millioner jobs i eu er direkte afhængige af samhandel med lande uden for eu det samme gælder et meget stort antal jobs i danmark i en lille åben økonomi som vores

er man helt og aldeles afhængig af verden omkring os vores velfærdssamfund er betinget af at vi handler med verden omkring os men som jeg også har fremført ved tidligere diskussioner om ceta

handler frihandelsaftaler altså om mere end velstand og arbejdspladser de handler i høj grad også om at etablere nogle aftaler der udbygger vores politiske samarbejde med andre lande og som medvirker til en fortsat

ikke mindst ærgrer jeg mig over at et parti som alternativet er hoppet med på den her vogn og ikke vil anerkende

vigtigheden af en aftale som ceta for

globalt orienteret parti men altså i lige præcis det her spørgsmål

alternativet altså efter min opfattelse ikke frihandel i et tilstrækkelig

det her konkrete forslag om at vi skulle udskrive en folkeafstemning

meget kritisk sagen er nemlig den at vi i danmark har en ret veletableret praksis for hvornår vi afholder folkeafstemninger og hvornår vi

det gør vi normalt kun når der er tale om ændringer af vores grundlov

suverænitetsoverdragelse og ingen

danmarks ratifikation af ceta aftalen

set og læst advokat georg letts notat han er så i øvrigt erklæret modstander af ceta men det skal han jo have lov til at

at han skulle mene at det forholder sig anderledes men der må jeg sige at der stoler jeg altså trygt på de konklusioner som vi har modtaget fra vores justitsminister og ikke mindst hans stab af kyndige jurister jeg ser altså med andre ord hverken et juridisk eller politisk grundlag for at vi skulle lægge ceta

laver en frihandelsaftale vi har lavet

siden danmark blev medlem

folkeafstemning nul altså vores aftaler med lande som vietnam sydkorea og colombia har ikke været

har ikke været krav om folkeafstemninger på trods af

kan blive enige om at der er tale om handelskulturer og arbejdskulturer der ligger væsentlig

man kunne måske mene at det understøtter argumentet om at hele ceta diskussionen er blevet kørt lidt for langt ud

at vi skal holde fast i den praksis vi har hvad angår frihandelsaftaler og folkeafstemninger og med de ord kan jeg altså meddele at venstre ikke kommer til at støtte

er bare ikke det der er på dagsordenen her

forslag om en vejledende folkeafstemning som ikke handler om noget juridisk i den forbindelse kunne

jan e jørgensen ikke at det var en enorm styrke

halvfemserne for slet ikke at snakke om op igennem

som har skabt så mange problemer for danmark

truffet den beslutning

jan e jørgensen ikke at det ville have givet nogle problemer hvis det var noget der var blevet kørt igennem i det daværende folketing

eller to stemmers flertal sådan var situationen jo omkring pakken hvis schlüter

ud til folkeafstemning

kunne da finde de første hundrede lovforslag som jeg vil tro at

når jeg er rundtomkring og taler om ceta

siger jeg det er en handelsaftale med canada nå

jeg tror altså ikke at der er den her

men hvorfor skal befolkningen så ikke spørges hvis det er så betydningsfuldt hvorfor så ikke spørge befolkningen og hvad angår aftalerne med vietnam og andre udviklingslande skal

jeg synes virkelig ikke det giver mening med

en fin valgkamp det var lidt koldt som jeg husker det men

betyder det at ordføreren ikke er enig med kommissæren der har siddet og forhandlet det her på eus vegne i

indgået kun overgået af det

blive forhandlet med usa altså den her sammenligning

nogle lande som ikke har substantielle investeringer i eksempelvis danmark og så en aftale med canada hvor vi har nogle rigtig store meget meget meget rige virksomheder som netop har de investeringsmuligheder

det ene argument går på at at canada

ingenting for altså canada er et

havde man tænkt sig at investorer skulle være fuldstændig retsløse hvis

en lovgivning som ensidigt diskriminerede

er uenig i problematiseringen af investorbeskyttelsen

et særligt demokratisk problem med de samme argumenter som bruges mod etableringen af et domstolslignende organ til at afgøre tvister mellem virksomheder og stater kan man argumentere imod

når man laver omfattende og forpligtende aftaler internationalt etableres der også en retsinstans til

det modsatte ville i virkeligheden være langt mere odiøst nemlig et retsligt ragnarok uden en klar instans til at afgøre tvister argumentet for at afholde en vejledende folkeafstemning bindes i beslutningsforslaget i

på en kritik af investorbeskyttelsen den er vi i liberal alliance uenige i dertil kommer så at en potentiel

i mine øjne vil bringe vores troværdighed som international samarbejdspartner i spil

med til at beslutte at indlede forhandlinger med canada med henblik på at lave en frihandelsaftale det har man gjort og resultatet er godt og fuldstændig inden for skiven af hvad man kunne forestille sig da forhandlingerne blev indledt i den situation mener

være skadeligt på mange planer om danmark trak støtten til aftalen man skal kunne regne med danmark og da særlig når det kommer til noget så ukontroversielt som en frihandelsaftale med canada

jo fået bekræftet ved møder med kommissionen og

danskere den her aftale er simpelt hen så stor

positiv eller negativt men store konsekvenser får den og derfor mener vi er helt på sin plads

at tage den folkelige debat og komme igennem en vejledende folkeafstemning så er der sået tvivl

for og imod og der er meget argumentation om

er i virkeligheden det omfang som den her aftale har som vi

befolkningen mener vi tror jo faktisk på

den kommer til at få konsekvenser for både miljø arbejdsmarked sundhed

om det er det rigtige tidspunkt den

her beslutningsforslag før vi gik i gang med ratifikationsprocessen og det er måske med rette men nu er det altså i dag vi gør det og jeg

er tvivlsomt om det her noget der går igennem eller ej

mekanismen som som er noget af det der bekymrer os rigtig rigtig

ked af det over at alternativet kunne kunne være imod

den her aftale det her handler ikke om at bekrige globalisering og vækst

en form for globalisering vi vil have og vi ikke trygge

i de kapitler der omhandler forbrugerbeskyttelse miljø og arbejdstagerrettigheder der synes vi

får den vækst vi gerne vil have

er til glæde for vores miljø for vores klode vækst der er til glæde for os alle sammen og ikke vækst på bekostning af det

med storbritannien så tydeligt viser at man jo ikke

imod medlemskab af eu hvad skal stå i stedet

derfor vi kiggede på nogle andre partier og sagde skal vi ikke lige få spurgt de to partier der siger at de har statsministerkandidater

fem hundrede og fem øvrige millioner indbyggere i eu hvis regeringer har fulgt den her proces forhandlet på deres vegne

gamle dage hvor man snakkede om at når enhedslisten forhandlede

afstemning selv om den kun er

og jeg tror heller ikke på at den på langt sigt vil være i danmarks interesse eller i interesse for de værdier som jeg tror

enhedslisten er motiveret af ud over måske en generel

miljø arbejdstagerforhold og så videre

og ikke et amputeret eu

set ikke om hvorvidt der skulle være folkeafstemning eller ej det handlede om hvorvidt

det jeg hører fru zenia stampe sige

ved ved behandlingen her i folketinget om

tog sit mandat i folketinget og så i sidste ende sender det til folkeafstemning med den mulighed at man så går fra aftalen og trækker tæppet væk under hele aftalen

andre lande det er det jeg siger men herre søren søndergaard må stemme

hvis argumentet mod en folkeafstemning er at det kan vi ikke tillade os over for de andre det er udemokratisk at sige nej

så den afstemning vi skal have snart

linje vi bliver pålidelige man kan stole på os man kan regne med os men det mener jeg ikke man kunne hvis vi sendte en regering i byen med et mandat

der et folketingsflertal der trækker det mandat tilbage og trækker tæppet væk under en aftale og otte og tyve øvrige lande

ratificeres i alle landene det er vel fair at man ratificerer på den måde man ønsker i de enkelte

nikker ja til den her aftale det er der ikke nødvendigvis

stor folkelig debat om ceta i mange lande

amputeret at vi har

at de fleste lande er så fornuftige

pludseligt og umotiveret at hive i en nødbremse

indtryk af at der sidder et flertal eller et stort mindretal og mener at vi går fuldstændig fejl i byen de andre ordførere

lige med undtagelse af forslagsstillerne tegner jo et billede af at det er en temmelig ukontroversiel aftale i det danske folketing forstået på den måde at et bredt flertal støtter aftalen

den samme utilfredshed over mandatgivningen

for et demokrati vi vil have tillad mig

vi mener faktisk at det er

vælgerne vælger nogle repræsentanter til folketinget som

på et forhåbentlig

man har det repræsentative demokrati og derfor er jeg tilhænger af det jeg er imod et såkaldt folkeafstemningsdemokrati

et internetdemokrati eller endnu mere forfærdeligt et facebookdemokrati som nogle

fuldstændig imod den form

tilhænger af at vi vælger nogle repræsentanter så er der nogle

ventiler i det repræsentative demokrati nogle regler

regler der er beskrevet i den danske grundlov der er § tyve

medlemmer kan sende et lovforslag der er vedtaget til folkeafstemning for at få det forkastet af vælgerne det har man forsøgt meget få gange

hvordan man bruger folkeafstemninger folkeafstemninger i det danske repræsentative

selvfølgelig kan man altid vedtage

vejledende folkeafstemning som poul schlüter gjorde seks og firs det var vi i øvrigt imod at han forsøgte på dengang men

og at vi bruger de muligheder som grundloven

er der tale om suverænitetsafgivelse i ceta aftalen det

ikke til folkeafstemning jeg har forstået på bemærkningerne til beslutningsforslaget at man godt vil have det undersøgt nærmere i et

hvis man med føje kan sige

symbolsk i forhold til den debat vi har men

i det konservative folkeparti støtter vi jo

styrke den økonomiske vækst og udvikling både i danmark og i europa og selv om det nu ikke handler om indholdet af selve ceta aftalen

konservative folkeparti mener vi at ceta er en god aftale for danmark det er en god aftale for danskerne for danske virksomheder og

for danske arbejdspladser som flere allerede har været inde på flere gange

indebærer ceta ikke en suverænitetsoverdragelse i henhold til

er også allerede fastslået i en skriftlig besvarelse fra justitsministeriet til folketingets europaudvalg sidste år

repræsentativt demokrati og det værner vi om og en tradition for at det er folkevalgte politikere der har ansvaret for at træffe beslutninger om handelsaftaler vi har derimod ikke tradition for vejledende folkeafstemninger vi mener at

er brug for at styrke væksten i europa og i danmark og globalt og at det vil være et forkert signal at sende til vores samhandelspartnere rundtom i verden hvis vi pludselig ændrer kurs i det her så på baggrund af dette kan det konservative folkeparti ikke støtte

række spørgsmål og der kommer flere til

den her aftale er hvorfor vi mener at den er så vigtig og hvorfor der derfor bør være en en vejledende folkeafstemning det er det der er grundlaget for at

mekanisme handels og investeringsaftalen vil dermed være den første aftale som eu indgår med et ikkeudviklingsland der også indeholder

isds mekanisme alle de tidligere handelsaftaler som indeholder her mekanisme og som eu har indgået er med udviklingslande eller lande som har relativt få eller ingen investeringer

listen over lande med investeringer i eu canada overgås således kun af usa schweiz og brasilien det faktum at canada har så forholdsvis store investeringer i eu landene betyder

mekanismen i ceta aftalen får en helt anden og meget større vægt og betydning end i de tidligere handelsaftaler

isds mekanismer som eu har indgået det ekstraordinære ved ceta er samtidig at nabolandet til canada hedder usa som har store investeringer i

ceta vil derfor åbne op for at amerikanske selskaber som tidligere har vist sig

som de har rigtig mange af kan sagsøge eu aftalen har derfor langt videre konsekvenser end blot øget samhandel med canada for det andet

det første udviklede ikkeeuropæiske land som eu har forhandlet en frihandelsaftale med af den her størrelse aftalen forventes at øge handelen

varer og services mellem eu og canada med næsten en fjerdedel

kommissionens papirer ceta er samtidig den mest vidtrækkende aftale når det kommer til services og investeringer som eu har færdigforhandlet med

de første handelsaftaler som omfatter det meget vidtgående reguleringssamarbejde undertiden også benævnt som regulatorisk konvergens

alle kompetencer angående varer så forskellige som rørledninger kemikalier fødevarer

dermed har dette også en enorm

en virkelig stor aftale som får en enorm betydning for fremtiden den betydning kan man så så mene er positiv og den betydning kan man mene er negativ jeg vil sige

jeg overbevist om at det at der var en folkelig opbakning til at lave det indre marked

men det var med til at man kunne sige

ligesom man vedtog at vi skulle gå ind i eu og så videre det er vigtigt at den slags store beslutninger som får så stor betydning og som alle er enige om får

der er folkelig opbakning bag i den forstand må jeg sige at jeg synes

understreger hvor vigtig den her aftale er

det var næsten sådan da den blev præsenteret at danmark ville gå fallit

den argumentation som herre holger k nielsen fremførte er en mere konsekvent

nu har vi i hvert fald givet alle muligheden

ministerens udspil og der har allerede været markeret en masse holdninger i pressen men jeg synes det er på tide at vi tager en grundlæggende debat

tidlige indsats og hvad det er der skal til for at vi løfter flere børn og bryder med den negative sociale arv og

får sat endnu mere fokus på nogle af de problemer der er ude i daginstitutionerne

det mener jeg at der er

ikke sige så meget mere i begrundelsen andet end at jeg glæder mig til en god debat om hvordan vi får skabt en god tidlig indsats og hvordan vi får skabt en børnepolitik der sikrer børn en god start på livet så kommer jeg

med at give alle vores børn det bedste udgangspunkt for livet jeg blevet bedt om at redegøre for hvordan vi i regeringen vil arbejde for at mindske betydningen af negativ social arv

det afgørende at vi sætter tidligt ind vi ved jo desværre at ikke alle børn vokser op med overskud og hygge ved aftensmaden nogle familier har ikke viden eller

overskud og i andre familier har man store sociale problemer som kriminalitet vold og misbrug tæt inde på livet det har konsekvenser og det er konsekvenser som ofte forfølger børnene hele livet det skal vi blive bedre til at forhindre og det skal vi blive bedre til at forebygge dagtilbuddene

i den forbindelse en central rolle fordi langt de fleste børn tilbringer

stor betydning for hvordan børn udvikler og klarer sig også på sigt det udspil vi præsenterede i sidste uge er regeringens svar på hvordan vi skaber stærkere dagtilbud det vil sige hvordan vi får mere læring og trivsel for alle børn i vores dagpleje

hvordan vi bliver bedre til at løfte de udsatte børn og hvordan vi skaber mere fleksibilitet for forældrene vi har et stærkt udgangspunkt danmark er blandt de fem lande der bruger flest penge på dagtilbud og vi bruger i omegnen af tredive milliard kroner årligt

forældrene er der endda en stigende tilfredshed

men der er stadig væk udfordringer

og for deres livsforløb generelt så selv om vi bruger mange penge på området

vi bruge pengene bedre end vi gør i dag til gavn for alle vores børn derfor giver regeringen vores dagtilbud en berettiget opmærksomhed

og fremlagt to og tyve forslag til initiativer med dagtilbudsudspillet sætter vi blandt andet fokus på børn i udsatte positioner vi afsætter tre og firs million

til flere pædagoger i institutioner med mange børn i udsatte positioner

institutioner med mange børn i udsatte positioner vi foreslår også

tres million kroner igangsættes forsøg med sociale indsatser hvor der er fokus på dagtilbuddenes samarbejde med sundhedsplejen socialrådgivere og forældre i forhold til børn og familier som er udsatte i nogle kommuner

tidlig opsporing i sundhedsplejen

børnene er et par måneder arbejder man med at spotte om de har problemer for eksempel med tilknytningen til forældrene

sætte ind med støtte til familierne den nye pulje til sociale indsatser kan eksempel gå til at sikre at sundhedsplejens værdifulde informationer bliver videregivet når barnet starter i dagtilbuddet og at der i det hele taget samarbejdes om barnets trivsel mellem sundhedsplejens og dagtilbuddets personale andre kommuner arbejder med forældregrupper hvor forældre er sammen med deres børn i nogle timer i dagtilbuddet og her kan man som forældre tale med personalet og med andre forældre om deres børns udvikling og hvordan man bedst leger med

stimulerer sit barn det er også et godt eksempel på en målrettet social indsats som vi ønsker at støtte og som vi ønsker at udbrede vi sætter også fokus på læring for børn i udsatte positioner for gode trygge og udviklende læringsmiljøer for alle børn er et væsentligt mål med udspillet alle børn skal mødes af positive forventninger og opleve at have lært noget nyt særlig de børn der ikke har det hele med hjemmefra har behov for voksne der lytter voksne der spørger ind voksne der igangsætter udfordrende aktiviteter der kræver vedholdenhed og gåpåmod

med vores forslag til en styrket pædagogisk læreplan beskriver vi for første gang nogen sinde en fælles retning for arbejdet med børnenes trivsel udvikling og læring og vi får et solidt fundament for dagtilbuddenes pædagogiske praksis et fælles sprog en klar retning og et pædagogisk værktøj med læreplanen sætter vi fokus på den brede læringsforståelse det skal være tydeligt at læring i eksempelvis børnehaven ikke bare handler om bogstaver og tal eller kun om at være en god ven læring handler om at støtte børn både i deres sociale kropslige personlige og kognitive udvikling og læring finder sted i alle situationer i legen

aktiviteter og i rutinesituationer derfor skal vi være endnu bedre til at lave gode læringsmiljøer med plads til leg nysgerrighed og udfordringer og det er uanset om det er i garderoben på gåturen eller ved den planlagte aktivitet om årstiderne det kræver et kompetent personale

sikrer vi også at den nye pædagogiske læreplan ikke bare forbliver ord i en lov den skal ud at leve i dagtilbuddene og den skal gøre en forskel for børnene ledelsen og personalet skal være klædt på til at tilpasse den fælles ramme for den pædagogiske læreplan

børne og forældregruppe vi foreslår også at den pædagogiske læreplan implementeres på pædagoguddannelsen og at personalet og lederne får god inspiration og vejledning om den nye læreplan ved at styrke personalets kompetencer og ved at sikre en adgang til praksisnær viden løfter vi ikke bare kvaliteten for de børn der går i dagtilbuddene i dag men også for de børn der kommer til at gå i dagtilbuddene i årene fremover det er et centralt skridt for at kvalificere brugen af de tredive milliard

der bruges på området i dag så for at summere det er i de allerførste år børn lærer de grundlæggende færdigheder de skal bygge oven på resten af livet derfor står dagtilbuddene med en stor og vigtig opgave

til de børn der ikke får det bedste

er også en vigtig politisk opgave at arbejde for stærke dagtilbud

udspillet er regeringens svar på hvordan vi får mere læring og trivsel for alle børn i vores dagplejer børnehaver og vuggestuer hvordan vi bliver bedre til at løfte de mere udsatte børn og hvordan vi skaber bedre fleksibilitet for forældrene jeg glæder mig til at samarbejde om de målsætninger og her til sidst vil jeg bare opfordre

til at vi fortsætter det gode samarbejde på området

besvarelsen

hjemmeside og læste hvad de skrev om

også gerne jeg vil starte min tale nemlig med at beskrive en situation ude i en daginstitution på en helt almindelig dag du er alene på stuen der er en halv time til at din kollega møder forældrene er godt i gang med at aflevere børn flere græder når far

mor siger farvel samtidig skal et barn skiftes du ved godt at netop det barn let får en rød numse men du lader alligevel barnet vente

konflikter over legetøjet mens du hjælper bliver et barn bidt og flere forældre er klar til at aflevere og de forældre der har afleveret

så imens børnene vinker farvel og græder og du kan ikke være der

sådan startede arbejdsdagen for en pædagog fredag den tredje marts og dermed er hun blandt de fem og halvfjerds procent pædagoger der på en tilfældig dag i februar eller marts oplevede at være alene med den samlede børnegruppe jeg kommer til at bruge lidt krudt på at fortælle om de tal fordi de betyder så meget for dagligdagen derude

otte tusind seks pædagoger fra hele landet har svaret i en undersøgelse

at stå alene med den samlede børnegruppe en børnegruppe på sytten børn og pædagogerne var i gennemsnit alene med den her gruppe i seks og halvtreds minutter

sytten børn i seks og halvtreds minutter og vi snakker

er der elleve procent flere tre fem årige børn per pædagogisk ansat end i to tusind og ni og tilsvarende otte procent flere i vuggestuen der mangler fire tusind fire hundrede pædagoger og medhjælpere i forhold til niveauet i to tusind og ni og det mest bekymrende er at

til at få nogle ret store problemer i fremtiden hvis vi ikke gør noget fordi der kommer til at mangle ni tusind fire hundrede pædagoger

befolkningsprognoserne der vil nemlig komme otteoghalvtredstusind børn hvorfor siger

det er dybt bekymrende hvis pædagoger pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter ikke føler at de kan levere opgaven ude i daginstitutionerne hvis de føler at de ikke kan være der for det enkelte barn det er dybt bekymrende fordi vi ved hvor vigtig den tidlige indsats er og i en tid hvor alle snakker om den tidlige indsats hvor alle kan se hvor vigtigt det er med uddannet personale og uddannet personale nok ude i daginstitutionerne skærer man

det er nogle glimrende tiltag der ser ud til at være i den

giver en dagtilbudsreform lidt millioner med den ene hånd og skærer på kommunerne med den anden hånd så skal man ikke have været på kommunalpolitisk kursus for at forstå at der hurtigt til næste budgetforhandling vil blive sparet millioner af kroner på børnehaverne rundtomkring i landet igen

så kan man snakke nok så meget om afbureaukratisering man kan snakke nok så meget om klyngeledelse eller man kan gøre ting smartere men i bund og grund står vi bare med det strukturelle problem at vi har nogle daginstitutioner hvor normeringerne er så skrabede at det ikke kan løse det grundlæggende problem nemlig at der ikke er voksne nok derfor mener jeg at man bør indføre en minimumsnormering

hvor der er en pædagog til tre børn i vuggestuen og en pædagog til seks børn i børnehaven og vi er klar til noget så upopulært som at hæve skatten for at få råd til det med gennemsnitlig halvtreds kroner om måneden for at sikre at der er minimumsnormeringer i daginstitutionerne at der er tid til forberedelse i skolen og i det hele

at man kan lave en forebyggende indsats vi tror at de penge betaler sig rigtig godt hjem fordi vi tror at forebyggende indsatser

det her med minimumsnormeringer skal sikkert nok også komme frem i debatten i dag det bliver tit gjort til

bureaukratisk noget og det er at tage noget fra det kommunale selvstyre men vi ville da heller aldrig tillade at der ikke var et klasseloft i folkeskolerne tværtimod diskuterer vi hele tiden om klasseloftet bliver overholdt

anderledes nede hos de mindste børn hvorfor har man ikke et loft nede hos de mindste børn over hvor mange børn der må være til den enkelte pædagog når vi ved hvor vigtig den tidlige indsats er derfor mener jeg med startskud måske i den her debat og det samråd der var tidligere i dag

der var en god debat at de vigtigste indsatser er flere pædagoger og uddannet personale i daginstitutionerne mere efteruddannelse

der er en række partier der er bag en fælles vedtagelsestekst til i dag nemlig socialdemokratiet radikale venstre enhedslisten alternativet og sf og den lyder

at alle børn i danmark får en god start på livet og for at vi kan bryde den negative sociale arv alle børn har ret til at være en del af sunde og udviklende børnemiljøer hvor de kan udvikle deres nysgerrighed sprog og tillid til andre mennesker folketinget konstaterer endvidere at der er brug for et kvalitetsløft i landets vuggestuer og børnehaver herunder bedre normeringer og højere andel af uddannet personale så alle børn kan blive mødt

lønarbejde vil komme til at betale cirka halvtreds

man kender fra andre politiske forhandlinger man har jo også ladet det indgå som en del af finansieringen i forhold til

noget problem fordi man gerne ville afskaffe en afgift vi har det sådan

og derfor mener vi også at man kan hæve skatten

at det betaler sig selv hjem i england snakker man om noget der hedder preventonomics

betale sig selv hjem så vi regner faktisk med at inden for ti år

man sætte skatten ned igen fordi forebyggelsen har betalt sig selv hjem den model kender man også fra sverige og fra herning

og det er så i en samlet plan hvor vi også sætter flere penge af til sundhedsplejersker til forberedelse til gratis psykologhjælp til opkvalificering til arbejdsmiljø

at

så for mig har det faktisk været vigtigt at finde fælles fodslag blandt de røde partier

opnormering i vores daginstitutioner fordi det er så vigtigt men det betyder ikke at vi ikke vil kæmpe for minimumsnormeringer jeg ved også at radikale kæmper for minimumsnormeringer og det er så en anden end den sf

vi står sammen om at få ansat mere personale og at vi får højnet andelen af uddannet personale

fuldstændig afgørende at der bliver sat flere penge af til flere pædagoger og det lykkedes vi også med da vi selv var i regering og fik sat syv hundrede

kommer an på hvad partierne kan blive enige om men jeg kan sige ganske klart at sf kommer til at kæmpe benhårdt for det her det gjorde vi også inden sidste valg

var øremærkede jeg sad selv som byrådsmedlem og kæmpede for at de skulle gå til børneområdet men der var også kommunale besparelser

derfor min pointe om minimumsnormeringer er som den er vi er nødt til at sætte et loft over hvor mange børn der må være til den enkelte voksne ellers bliver det svært derude fordi der bare er kamp om pengene ude i kommunerne og det er så ikke blevet bedre af at man har lagt nye besparelser

også noget jeg gerne vil kæmpe for fremadrettet men hvis jeg skal være helt ærlig om

problemet med at der er for mange børn til for få voksne er så presserende at det står over

er ni og firs procent af den danske befolkning der bakker op om minimumsnormeringer og vi føler os ret overbeviste om at hvis vi ligesom siger til danskerne

laver en forebyggende indsats for deres børn

en rigtig vigtig debat jeg synes vi kan ranke ryggen i danmark over at vi har lavet

at vi er mange mødre der kan være

rundtomkring i det ganske land men faktisk også sikrer at langt langt langt størstedelen af vores små børn oplever en hverdag hvor de ikke bare bliver passet på hvor man ikke bare forhindrer dem i at komme til skade men hvor man rent faktisk målrettet har lavet nogle rammer hvor de bliver udviklet de bliver stimuleret

veluddannet dygtigt pædagogisk personale der har forstand på hvordan man i bedst muligt omfang

håndterer små børn og hvordan man får dem til at vokse og trives jeg synes det er en kæmpe sejr vi er et af de eneste lande i verden der har gjort det på den her måde og når

at vores små børn bliver passet på af

de næsten ikke forstå hvad det er vi taler om det skal vi værne om det taler for en høj andel af uddannet personale men det taler også for at vi hele tiden har øje for om rammerne er gode nok

kvittere for at regeringen lægger op til en debat jeg vil også rigtig gerne kvittere for at man tænker læring som mere end at vores

små børn skal være små skolebørn men at man rent faktisk

en vigtig del af en dag jeg synes så også bare at de flotte ord

gode læringsmiljøer veluddannet personale og trygge rammer for vores små børn kommer ikke af sig selv og det kommer bestemt ikke af at man med den ene hånd giver en lille smule penge og med den anden hånd

holder vores kommunale byrådsmedlemmer i en meget meget meget

faktisk ikke vil sende penge med der passer til det det synes jeg er alvorligt så jeg synes der er flere diskussioner i det her og derfor er jeg også glad for at debatten bliver rejst der er diskussion om

er for nogle ambitioner vi har på vores små børns vegne

og så er der den økonomiske diskussion

jeg er glad for at der er lagt op til en diskussion som som rummer det hele

at der kommer de her otteoghalvtredstusind ekstra børn som ordføreren også var inde på

de samme planer som sfs ordfører

for at vi både får rigtig mange ældre og at vi på samme tid får rigtig mange af de helt små børn der også

sagt at vi over en bred kam vil dække det vi kalder det demografiske træk eller

den måde man taler om det på det lyder ikke så sexet og man ville sikkert kunne høste flere stemmer ved at bruge pengene

men det er nu engang det vores to fem og tyve plan prioriterer at gøre

det er minimumsnormeringer eller om det er en anden vej der er den bedste

vi rigtig gerne vil sikre at kommunerne har nogle rammer så de rent faktisk har mulighed for at prioritere børnene men at det skal være en kommunal beslutning hvordan pengene bliver brugt bedst jeg har meget stor respekt for de kommunalpolitiske kolleger jeg har rundtomkring og jeg tror at hvis de ellers har rammerne til det så

det jeg brugte ufattelig meget tid på nemlig normeringerne

et område som sygehusområdet har dansk folkeparti jo været ude og sige

de ansatte ikke kan løbe hurtigere her har vi altså så med en faggruppe at gøre

og hvor der kommer otteoghalvtredstusind flere men der ikke er afsat penge til flere pædagoger

deler ordføreren den vurdering at der ikke er voksne nok

faktisk rigtig mange steder hvor det lykkes

to tusind og fem og tyve vi har tidligere været inde på det

der kommer otteoghalvtredstusind flere børn

meget store dele af dagen

sådan at en medarbejder er alene med ti til tolv vuggestuebørn i kortere eller længere tid

venstre på sinde at gøre så meget som overhovedet muligt for at bekæmpe den negative sociale arv al forskning siger nemlig at

den negative sociale arv bekæmpes bedst og mest effektivt ved at sætte ind så tidligt som muligt altså allerede i vores dagtilbud mens børnene er helt små

som bekendt en dagtilbudspakke som jeg også er rigtig stolt

med den pakke det sidste års tid

har glædet mig rigtig meget til også at kunne få lov til at

har fået kendskab til det hvis jeg skal fremhæve

at blive endnu mere fleksibel med udspillet

mange af de forældre som i dag har skæve arbejdstider når for eksempel

er det i dag ofte en udfordring for dem at få hverdagen til at hænge sammen

også i skuespillerbranchen som har kæmpe udfordringer i forhold til

må jeg sige at det er noget af det som jeg glæder mig over

har vi jo sat ekstra fokus på at der også sker

tilførsel af flere midler

forhold til de børn som kommer fra sårbare familier

og dermed får de jo muligheden for nu

kunne ansætte flere pædagoger i dag er der nemlig

når de rammer skolealderen er op til to år bagud sammenlignet med deres jævnaldrende og her har vi i hvert fald en mulighed for nu at forsøge

på det og netop sætte ind væsentligt tidligere alle børn fortjener en god start på livet og en tryg hverdag det tror jeg faktisk at vi kan blive helt enige om her i folketingssalen og det er noget af det

med den her dagtilbudspakke og hvor vi forhåbentlig kommer et godt skridt hen ad vejen og for den sags skyld håber jeg også

det er noget vi kan søge sammen om at bakke op om

om det klasseloft vi har i folkeskolen og hvis ja hvorfor skal der

være et klasseloft i folkeskolen men ingen minimumsnormering i daginstitutionerne hvorfor skal der være et loft over hvor mange børn

men ikke i vuggestuen og børnehaven hvor

det kommunale selvstyre

både vuggestuer og børnehaver

at sikre nogle gode pasningsordninger

også godt at sfs ordfører er bekendt med

bliver jo brugt i flæng mange af dem jeg repræsenterer ude i kommunerne

være dejligt med en minimumsnormering også selv om de er byrådsmedlemmer det er jo fordi de synes det er godt med nogle minimumsstandarder de ville heller ikke synes

godt at afskaffe klasseloftet derfor vil jeg bare spørge

det kommunale selvstyre da bare selv tage sig af

tilbage i to tusind og seksten og den måde vi nu har valgt at prioritere pengene på er ved

på den politiske scene jeg mener sådan set at i forhold til hvor fuldstændig afgørende de første leveår af et lille barns liv for resten af livet så

i stigende grad stod lidt sammen om at

ordførerens parti i regeringen har været med

nu at fremlægge noget der handler om sociale normeringer

ordføreren hvordan af de fem hundrede og firs million

harmonerer med at man siger til kommunerne at de skal spare

øremærket så tror jeg egentlig at vi på den måde kan sikre at netop de små børn får gavn

udspillet fra den tidligere socialdemokratiske regering var det der med

øremærke pengene direkte

tre hundrede og halvtreds flere pædagoger om året til fire tusind

målrettede ting men det er ikke dér vi generelt sikrer de trygge rammer de trygge rammer bliver sikret ved at grundniveauet er ordentligt

otteoghalvtredstusind flere børn frem til

der tager sig af de små børn og som er engagerede i deres arbejdsdag

den undersøgelse der har været her for kort tid siden

på at langt langt de fleste steder fungerer det faktisk upåklageligt

dagtilbud der har ekstra behov

udspil om stærke dagtilbud og jeg har glædet mig over på en af de allerførste sider at støde på heckmankurven altså den kurve hvor økonomen james heckman illustrerer at investering i en tidlig indsats betaler sig at det

betaler sig tror jeg i grunden de fleste har tænkt længe i forhold til børns trivsel og udvikling men jeg fornemmer måske også at der er nogle tendenser til

vi måske kunne nærme os en konsensus der hedder at der faktisk også er en enighed om at det samfundsøkonomisk kan betale sig at investere

en tidlig indsats alligevel er

til at der skal drives praktisk politik og jeg har tænkt over hvad årsagerne

i virkeligheden overhovedet på heckmankurven

ser pænt ud på papiret den anden

opereres i meget korte perspektiver

og langsigtede perspektiver ved at investere i en tidlig indsats den kortsigtede er

den at børn trives når de går i

det mærker forældre med det samme til gengæld

placering de har på arbejdsmarkedet når de er seks og

jeg tror der kan være en tendens til at man har meget øje

nogle partier i virkeligheden mener at vores dagtilbud ikke spiller nogen særlig central rolle men at pengene i virkeligheden er bedre placeret i borgernes lommer og så kan de enkelte forældre jo selv disponere over hvor meget der skal bruges økonomisk på det enkelte barn

ikke mener det samme når vi taler tidlig indsats og det kan jo være blokerende for debatten hvis vi benævner noget som vi i virkeligheden opfatter fuldstændig forskelligt

er vi altså ikke i tvivl om også ud fra den forskning der ligger at det der batter i forhold til en tidlig indsats er at der er ordentlige personalenormeringer og det der yderligere batter er at der er et godt uddannelsesniveau hos det personale

har det daglige arbejde med børnene jeg synes der i regeringens forslag faktisk er gode initiativer

socialt udsatte det er godt der skal afsættes penge til kompetenceløft

den kommunale sundhedspleje der er også elementer vi er

det drejer sig ikke mindst om det at skabe bedre vilkår for private aktører vi mener ikke at privatiseringen af

der sendes et signal om at vi i forhold til de private børnepassere måske vil se et initiativ

små børn der er hos private børnepassere uden den nødvendige kvalitet i dag jeg vil pege på to ting som

som sagt normeringerne det er allerede nævnt at tre ud af fire pædagogiske medarbejdere

i kortere eller længere perioder at være alene med børn

det skal være sådan at vi skal have normeringer vi kan kalde det minimumsnormeringer

sige at vi skal have normeringer i vores daginstitutioner sådan

sikre på at der faktisk er mindst to medarbejdere man ville studse hvis man kom ned

nogen lærere det var ærgerligt det var der altså ikke lige råd til nu jeg tænker vi skal have samme

ske et større uddannelsesløft på området jeg tjekkede lige personalestatistikkerne

ansat i daginstitutioner skolefritidsordninger og dagpleje det er rigtig rigtig mange og skal

er sådan at der er brug for et meget stort uddannelsesløft

vi sikrer at der bliver langt mere uddannet personale på vores

end i forældrenes behov

skudt sig selv i foden man har gjort det for at skabe noget rationalitet og man har i virkeligheden skaffet sig nogle nogle større driftsudgifter

forældrene er dem der har fat i den lange ende

vifte af valgmuligheder vælger det som de synes pædagogisk

det tror jeg også der er rigtig mange forældre

derfor tror jeg også der er en god fremtid for

den kommunale dagpleje den må i hvert fald ikke nedlægges hvis der er forældre der efterspørger den

eller andet modstridende i de ting altså er

samfundet skal stille til rådighed for de børn der ønskes pasning til må være et dagtilbud som har en vis kvalitet og det er sådan i dag at de private pasningsordninger der er

af kapitel to i dagtilbudsloven hvori man har fastlagt de særlige kvalitetskrav

det vil sige at der er pasningsordninger

ikke er kvalitetskrav og der er det min opfattelse at når samfundet skal stille

må de opfylde et eller andet minimum af kvalitet

det hvis det blev omfattet af de kvalitetskrav der er der men derudover

de bliver brugt til at trykke lønninger og de bliver brugt til at have ringere personalenormeringer og derfor er der desværre i en del private institutioner et ringere pædagogisk tilbud og jeg synes

ikke vi skal stille offentlige midler til rådighed

om bedre forhold for børn så giver det lidt mere mening at jeg ikke kan kysse dem godnat i aften

ambition om at reducere den negative sociale

er en vigtig liberal mærkesag at arbejde aktivt for at borgere i danmark ikke skal være slaver af deres ophav at man kan være fri og at man kan leve et frit liv

end deres jævnaldrende i forhold til for eksempel udvikling af sprog og motorik og derfor har dagtilbuddene en stor opgave i at være med til at løfte de svageste og sikre lige muligheder regeringen har fremlagt et rigtig godt bud

set gerne anføre at jeg ikke mener at kvalitet kan gøres op i normeringer eller ressourceforbrug i mine børns daginstitution har man prioriteret en kok de har en kok som står og laver mad til

boller og knækbrød til klokken ni laver varm mad til klokken elleve tredive og igen laver noget til om eftermiddagen

som den men man har valgt en kok og det er kvalitet for mig

tilvalgt det fordi vi synes det er et løft

og som ville have haft den ekstra pædagog og sådan er vi jo rigtig forskellige som mennesker som forældre og vi prioriterer forskelligt

dagtilbudspakke er en informationsportal som skal sikre bedre gennemsigtighed og bedre mulighed for at forældre kan vælge frit

er gøre det nemmere mere gennemsigtigt mere overskueligt som forældre at vælge lige præcis det man mener er det bedste for

forskellige nødt til at respektere

en farbar vej

siger i sin tale

er enig i at afbureaukratisering er blevet

siger rigtig meget men vi har rigtig svært ved at gøre det konkret men jeg synes

er en opgave i at vi

også ude i kommunerne tænker

i hvad de gode intentioner fører med sig af bureaukrati

socialdemokratiet foreslog at man skulle vedtage at alle børn skal ud

skal det kontrolleres det skal dokumenteres

ikke været ude og forældrene skal vel vide hvad der foregår

skal drøfte medarbejderne og lederen imellem hvordan håndterer vi det hvis der i dag er et lille barn som virkelig ikke vil ud skal vi så tvinge barnet

hvor er balancen så vi mener jo

så at sige at vi deler ambitionen men vi synes også det er et spørgsmål om andet end bare ressourcer det er et spørgsmål om metode det er et spørgsmål om om frihed både for forældrene til at vælge det de synes er bedst men sådan set også for medarbejderne til at gøre det som de mener er det bedste for

jeg har to spørgsmål det ene er

som jeg har spurgt om tidligere hvorfor skal der være et klasseloft i folkeskolen hvis der ikke skal være en minimumsbemanding i daginstitutionen hvad er logikken i det og det andet som

snakket om i dag er det her med udliciteringer af vores daginstitutioner mener liberal alliance at man skal kunne tjene penge på børn mener liberal alliance at man skal kunne drive private daginstitutioner og hive overskud ud

hvad den rigtige klassestørrelse er afhængigt af hvor i landet

grænsen for at de får noget ud af det fordi der er rigtig mange udsatte

fordi det en anden type elever en anden type skole

at lederne og personalet på den enkelte skole lærerne er de allerbedste til at vurdere hvor

ordføreren er jo inde på at man må prioritere

så er prioriteret en pædagogisk medarbejder mindre

anden grænse for prioriteringen er det acceptabelt kunne jeg godt tænke mig at høre et

af dagen i en vuggestue kun er én medarbejder til en gruppe

eller i virkeligheden til at starte med lade være med at vælge en institution tanken med den her informationsportal er jo at man skal kunne gå ind og vurdere prioriteringerne i den enkelte institution så man kan gå ind

at der er tilvalg af de institutioner som tilbyder noget særligt og de institutioner

er de gør og de prioriterer på den måde og

lukket og slukket det er sådan vi

jeg prøvede også i min ordførertale at sætte et billede på ville vi synes det var en rigtig god idé at man

en relativt dårlig idé hvis de skal lære noget kunne man ikke sige at det var rimeligt at der var noget tilsvarende i vuggestuen

acceptabelt at der kun er en medarbejder

af koncepter og deslige jeg tror at vi skal turde stole på at når vi har uddannet pædagogisk personale ved de også hvordan de skal håndtere vores børn så mange tak for

vi mener overordnet set at der er masser af plads til at spare i den offentlige sektor

offentlige sektor

godt kan effektivisere noget drift i nogle ledelsesled i kommunerne

er brug for bedre normeringer i daginstitutionerne kvalitetsmåling efter kvalitetsmåling viser at børnene tilbringer mindre og mindre tid sammen med pædagogerne undersøgelsen daginstitutionernes hverdag to tusind og femten viser at personalet i daginstitutionerne er bekymret for hvilken betydning det har for børnene at de ikke kan give tilstrækkelig omsorg for eksempel siger sytten procent af de adspurgte medarbejdere at de dagligt eller flere gange dagligt ikke kan nå at give et barn trøst seks og tyve procent oplever dagligt eller flere gange

tre og tyve procent oplever dagligt eller flere gange dagligt

et barn der har svært ved at komme med i legen og det er jo bare nogle enkelte tal

for vi ved alle sammen godt at vi ikke gør det godt nok jeg har også hørt og læst ministeren udtale flere gange

den grad bekymrer sig for børnene og familierne og derfor er det også glædeligt at regeringen har afsat fem hundrede og firs million kroner over de næste fire år til daginstitutionsområdet spørgsmålet er naturligvis om det er nok og ikke mindst hvordan regeringen har tænkt sig at anvende midlerne jeg vil gerne give et par bud på hvordan

med en bedre kvalitet i institutionerne

vi vil gerne sætte institutionerne fri også daginstitutionerne det betyder at vi skal sikre institutionernes ressourcemæssige rammer som gør at de kan opfylde vores forventninger om at give vores yngste generationer dagtilbud som emmer af tryghed af nærhed af omsorg og af tid ja ikke mindst tid men kvalitet udvikles bedst nedefra og derfor er vi også principielt imod en for stram politisk styring af daginstitutionerne vi politikere skal sikre de helt rette rammer men vi skal ikke detailstyre institutionerne og det er vi bange for sker hvis

for rigide krav om eksempelvis minimumsnormeringer for minimumsnormeringer har en tendens til at blive standard og de låser institutionerne fast på at anvende de personalemæssige ressourcer på måder som de ikke nødvendigvis selv fagligt og pædagogisk ville beslutte hvis de havde fået lov til at råde selvstændigt over de samme ressourcer derfor kan man også frygte at krav om minimumsnormeringer skaber unødig meget bureaukrati

dokumentationskrav som vi ved institutionerne allerede i dag kæmper meget med

ressourcemæssigt afsætter de økonomiske midler til daginstitutionerne som de faglige anbefalinger tilsiger men vi vil til enhver tid slå et slag for at det er institutionerne selv og ikke os politikere som bestemmer hvorledes ressourcerne anvendes det skal være muligt for en daginstitution at tilrettelægge arbejdet fleksibelt efter lokale behov så man ikke risikerer at måtte tilsidesætte egne faglige pædagogiske vurderinger fordi vi politisk har bestemt at det død og pine altid skal være sådan og sådan i sidste ende handler det om at have tillid til de enkelte institutioners ledelse forældrebestyrelse og

alle vil børnene det bedste så længe vi blot sikrer ressourcemæssigt ordentlige rammer skal institutionerne nok vise os hvordan de kan levere den kvalitet og omsorg og det nærvær der skal til de faglige anbefalinger som vi henholder os til er fra rapporten ny dagsorden for danmarks dagtilbud som blev udarbejdet af formandskabet for rådet for børns læring i efteråret seksten anbefalingerne går på at børnegrupper

tyve børnehavebørn og at der bør være tre medarbejdere

med børnegrupper eller i hele institutionen lad mig til sidst lige nævne et

andre forslag som vi helt konkret har til at styrke børns og børnefamiliers vilkår

det ene forslag handler om at vi ønsker at tildele sociale normeringer til institutioner med mange tosprogede børn eller børn fra udsatte familier det andet forslag handler om at vi mener det

tildeler pædagoguddannelsen den anerkendelse som den fortjener og det vil sige at man sikrer at der er den samme taxameterordning

læreruddannelsen så de er på niveau med hinanden så tak for debatten

et måske og så blev det senere et ja

som alternativet går ind for betyder det så at man går ind for

hvor mange penge skal der ligesom kanaliseres ud til

hvad er de faglige anbefalinger og hvad vil det koste og hvordan sikrer man at pengene bliver brugt på området for

liberal alliance ikke er tilhænger af klasseloftet er alternativet så heller ikke det for det er jo i virkeligheden også stram styring

at give de ordentlige rammer til institutionerne så sagde jeg

den debat ja det var en åbningsdebat eller

nok ressourcer nu og at det er en kamp derude så derfor

kan det være et nødvendigt redskab men betyder det

det allerbedste redskab i verden hvis vi havde magt over sf enhedslisten radikale alle andre partier og kunne bestemme som vi ville nej så ville vi sætte de rette

som jeg også udtrykte det i min ordførertale for så mener vi at det er bedst ude i institutionerne

en situation hvor vi bliver nødt til at bruge minimumsnormeringer for vi mener

der skal være et vist antal voksne til et vist antal børn og det er også det man har sagt med klasseloftet

at forstå hvad jeg siger og lytte til det i den ideelle verden der er vi ikke endnu

også derfor jeg siger at minimumsnormeringer kan være et nødvendigt redskab jeg kan ikke stå her på kroner

tydeligt sagde har vi valgt at lægge os op af nogle faglige vurderinger fra en undersøgelse som vi mener

er der skal til så må vi jo beregne hvad det er og så må vi arbejde hen imod at vi får sat de midler af men det handler

skal bruge indtil vi når hen

en værdi i den uddannede pædagog

se på hvordan vi giver den reelle opbakning til pædagoguddannelsen som der er behov for men det betyder jo ikke at en kok ikke kan spille ind i en i en god og nærværende dagligdag

til dagplejeområdet det kender jeg

den kommunale dagpleje der må komme fem børn inden for dørene og absolut ikke flere og kommer der seks eller syv bryder man loven opfatter ordføreren det som negativt og

det var den forståelse der var mellem den enkelte kommunale dagpleje og forældrene jeg er lidt nysgerrig efter at høre hvad ordføreren

et uddannet personale til pædagogerne

utal af åbnings og afslutningsdebatter

herre jacob mark og dennes

netop det her så det er en gammelkendt alternativ holdning

til området så jeg vil ikke stå her

vuggestuegruppe og tyve børn i en børnehavegruppe

være den at at der ikke er mere

tre nul to årige børn

optik er der her tale om at man definerer en minimumsnormering

institution som kan have varierende størrelse

du planlægger dit arbejde og hvordan du vælger at gøre det

netop er forskellige personaler i en en større institution og det er der hvor vi bare bliver ved med at sige lad os nu have tillid til at vi har uddannet nogle superdygtige pædagoger og at vi har nogle dygtige ledere ude i vores institutioner i stedet for at vi tror at det er herindefra vi kan detailplanlægge hver enkelt detalje ude i institutionerne for hvor stopper vi så henne hvad nu hvis man laver en minimumsnormering og man så begynder at spare andre steder i institutionerne skal

skal være malet på væggene

vi kan komme ned i en detailplanlægning som bliver så rigid at jeg synes det vil være meget synd for det personale

flere penge skulle dagtilbuddene så have tilført

flere midler til dagtilbuddene eller

mener alternativets ordfører

men vi ser et problem når vi ser en daginstitution hvor vi ser de her målinger der viser det her

problem med tilstedeværelsen af voksne

til børn det synes vi er en udfordring og et problem

de her fem hundrede og firs million kroner er nok til at løfte op til det niveau

vores dygtige uddannede pædagoger synes

regeringsskifte på et tidspunkt med mette frederiksen i spidsen

som alternativet også vil kæmpe for

til den tid altså friheden til

skabe handlingen herinde fru ane

og jeg havde tidligere i dag børneministeren i samråd hvor ministeren sagde at de nuværende

var en lille smule nedslående fordi normalt plejer vi at slås om om vi nu kan finde pengene til det men er

det er jo ikke fordi det er vigtigt i sig selv hvor mange pædagoger der er det der betyder noget er jo at der er dygtige pædagoger som

blandt andet kan være med til at understøtte at ethvert barn

at der ikke er nogen børn som for eksempel altid bliver henvist til at være hunden når man leger far og mor og børn det handler om den pædagogiske faglighed men det er jo også bare sådan at man

dele børnene op i små grupper hvis der ikke er nogen pædagoger til at gøre det ministeren sagde på samrådet at det ikke problem at en pædagog er alene med sytten børn hvis man har gjort det fordi en anden pædagog er gået til side for at gøre noget særligt med

tre fire fem børn men jeg håber at vi trods alt kan blive enige med hinanden om at vi ville kunne gøre en større forskel for også de sytten børn hvis der var flere pædagoger så man også havde muligheden for at gøre noget særligt med dem

takke ministeren for arbejdet med de nye læreplaner som en af dem der har hejst flaget for legen og imod at man skulle lave læringsmål på det enkelte barn

synes jeg at det også er på sin plads heroppefra at anerkende

glæder mig til at vi forhåbentlig snart skal over i ministeriet og diskutere det

om året hvis man skal have den normering som ville være god med den her pakke

sådan i omegnen af hundrede ekstra pædagoger derfor vil der også efter det her udspil være brug for radikale venstres plan som jo lægger op til at vi skal have fire tusind fem hundrede flere pædagoger og en milliard kroner til efteruddannelse det er så mange penge

noget man lige kan fikse på den ene finanslov det kræver en stor investering og der har vi jo en ret enestående chance lige nu hvor vi kunne bruge

fem og tyve forhandlingerne og det at bede de mennesker der kan

arbejde det år ekstra som vi har aftalt herinde i folketinget med hinanden men at gøre det fra to tusind og fem og tyve i stedet for fra to tusind og

har armene oppe over hovedet i dag

det er lykkedes os at begrave boligskattestoppet det fik vi eddermame mange tæsk for at sige som de eneste i valgkampen og det giver jo en lille smule håb for

meget høj kvalitet jeg synes at

at vi jo rent faktisk ligger i topfem i verden og bruger tredive milliard

det er jo ikke tilfældigt at vi ligger der hvor vi ligger det er fordi vi

bruge rigtig rigtig mange penge på børnenes opvækst og det er vi rigtig godt tilfredse med i det konservative folkeparti

når vi så fra regeringens side alligevel siger

i det vi behandler i dag er inde på jeg vil dog lige sige at

interesseorganisation og jeg forstår godt at herre jacob mark bruger den sytten børn og seks og halvtreds minutter

langt under halvtreds procent har svaret på jeg må også gøre opmærksom på at børn og forældre ligger langt over firs procent i tilfredshed med deres institutioner det står jo lidt i skærende kontrast til bupls undersøgelse men det må bupl jo stå til ansvar for og herre jacob mark

til ansvar for at han tager den så

nøje som han har gjort

sit indlæg her til debatten jeg tør godt at stå på mål for

de institutioner i danmark der har en ledelse

har vi institutioner som fungerer men det står også klart at der

man også ser på ledelsen og det ved jeg der er mange kommuner der er i gang med når jeg så skal vende tilbage til

at sige at vi afsætter godt fem og fyrre million kroner i to tusind og atten og tre og firs million

og hvert år frem til blandt andet at ansætte flere uddannede pædagoger i de institutioner hvor der er flest børn i udsatte positioner det er da socialt så

vil noget vi afsætter tres million kroner til

forsøgsprogram hvor omdrejningspunktet blandt andet er familiegrupper i dagtilbud og tæt samarbejde med sundhedsplejen om de små børn hvor sundhedsplejersker og pædagogisk personale for eksempel sammen besøger familier med behov for ekstra støtte det er det vi kalder tidlig indsats

på området det er også meget meget vigtigt

også et lovforslag der blandt andet medfører at kommuner får mulighed for

sprogvurdere endnu tidligere med henblik på en tidlig indsats

der sker noget på området

herunder bedre normeringer og altså ikke nogen

forstod jeg på alternativets ordfører at de

som vi er enige om

barn per voksen i vuggestuer og fem

det er de faktiske tal

stor stor tilfredshed fra forældre og fra børn og det skal vi huske på i den her debat selvfølgelig kan tingene blive bedre

faktisk går vi og venter på at der bliver lavet en rigtig normeringsopgørelse så jeg håber at ordføreren

sin egen minister for at få den gjort færdig

vi også diskutere den i stedet for bupls opgørelse som indtil videre er noget af det mest retvisende vi overhovedet har

oplever at de står alene med en hel børnegruppe er det ikke alvorligt

har en fælles tekst om minimumsnormeringer

jeg gerne set men vi har en fælles tekst om bedre normeringer

jeg ønske at blå blok også havde den sidste ting er et andet spørgsmål

mener ordføreren for det konservative folkeparti ligesom liberal alliance at man skal

det er gennemsnittet men jeg tror at vi kommer ret tæt

og det er jo er jo nogle normeringer som disse

institutioner lever med i det daglige og nej jeg

daginstitutioner og jeg må sige til spørgeren at

hvor de er i gang med at spille fodbold eller noget andet så er det nok ikke verdens undergang men der må jo være to andre pædagoger

skal vi arbejde for at negativ social arv får en mindre betydning

tilfældet i dag helt konkret tager vi i regeringen nu fat på dagtilbudsområdet vi ved at den tidlige indsats er afgørende og fordi langt de fleste børn tilbringer nogle meget vigtige år

også at arbejde for kvalitet i dagtilbud men der kan være forskel på præcis hvilke politikker og indsatser vi hver især ønsker at prioritere så lad os fremadrettet holde fokus på vores fælles mål og de ting vi er rigtig godt enige om og lad os bruge det som udgangspunkt for samarbejde og for langsigtet at arbejde for endnu bedre dagtilbud til gavn

daginstitutioner og kommunal dagpleje som ikke har en pædagogisk uddannelse

meget voldsomt tal

ministeren ikke iværksætte en indsats for at få løftet uddannelsesniveauet

at den var meget fejlbehæftet

at vi tager opgaven på os altså i udspillet er der afsat

lønudbetalinger til personale og dem er der tror jeg

og der viser det sig altså at der er de her cirka fyrretusind der ikke har en pædagogisk uddannelse

er der tredivetusind man kan vende og dreje det men der er altså svimlende mange mennesker man får ikke uddannet mange for en hundrede og halvfjerds million

den trepartsaftale man havde lavet så igen synes ministeren ikke

et stort problem at der er så mange ansatte i vores dagtilbud som ikke har en pædagogisk uddannelse og er det ikke sådan

vil fremlægge andre initiativer

at den styrkede pædagogiske læreplan er med til at sætte en ramme

på og det tror sektoren heldigvis også

hvad der bliver forstået ved eksempelvis at at folde læreplanstemaerne om de sociale kompetencer og

så det bliver mere mere tydeligt i hvilken retning

en minimumsnormering i daginstitutionerne hvad er det der gør at når børnene er ældre skal der være en regulering af hvor mange børn der kan være per voksen

det andet spørgsmål er er ministeren enig med sin ordfører når ordføreren for det konservative folkeparti siger at det ikke er alvorligt hvis en pædagog står alene med sytten børn på legepladsen og at det ikke er alvorligt når fem og halvfjerds procent af pædagogerne i alenetidsundersøgelsen siger at de oplever at stå alene med hele børnegrupper næsten en time

måske samtidig en lidt større gruppe

være fornuftigt nok der er altså en væsentlig forskel

det er vigtigt at skabe friheden til at kunne organisere sig blandt andet ved

hvor man har én aktivitet og så en lille gruppe hvor man altså

altid er dårligt at at have

man helt har forstået nuancerne i det pædagogiske arbejde for

kan godt være meningsfuldt at have en større børnegruppe på legepladsen

at lave holddeling for så er der en bedre normering per barn

et argument for en minimumsnormering vil jo være at der er flere voksne og så bliver det netop lettere at lave holddeling og

børnene sidde og arbejde med deres sociale kompetencer mens der

jeg forstår bare ikke argumentet for at have et klasseloft hvis man så ikke også synes det er en god idé

fyldt med målsætninger og jeg tror vi er enige om at der er

på dagtilbudsområdet jeg troede faktisk at vi i fællesskab var kommet væk fra hele

bare sige at for mig er det vigtigt at man ude lokalt kan beslutte sig for at

man selv kan sætte ind i forhold til hvordan

et eneste ord om normeringerne eller hvad man mener om normeringerne eller om man synes der skulle være bedre normeringer

jeg bare lyst til lige her på falderebet at spørge ministeren hvorfor skriver man ikke noget om normeringerne når nu

i debatten og det er egentlig rigtig rigtig ærgerligt

sigter mod at reducere den negative sociale arv når vi ikke adresserer det

rent faktisk at skrive minimumsnormeringer ind

minimumsnormeringer bliver jo ikke til noget

enighed i den røde blok og når skiftende regeringer i øvrigt med ministre fra både sf og radikale

hvorfor har man ikke prioriteret det jamen

er vanvittig dyrt vi taler om i omegnen af to milliard kroner årligt hvilket er interessant nok i

at de radikale jo også synes at man lige derudover skal tilføre

og den kan være uklog i forhold til at man vil negligere at der er kommuner som

ikke bliver dårligere i de kommende år men forbedres altså fokus i den her forespørgselsdebat er på hvordan

negative sociale arv

diskutere det når vi skal snakke om hvordan den nye dagtilbudsreform endeligt skal se ud der er en ting der ligger mig på sinde at sige for

fyldt meget jeg tror at når det fylder meget

normeringen har en betydning for hvordan man kan bryde den negative sociale arv

uddannet personale og uddannet personale nok betyder selvfølgelig noget

evnen til at lykkes med at bryde den negative sociale arv

hele det her spørgsmål om minimumsnormeringer

jeg køber argumentet om at det er dyrt og at man kan prioritere anderledes og at det bliver svært at få igennem det har vi jo også kæmpet med i den tidligere regering hvor det lykkedes

det er fuldstændig nødvendigt at man har en regulering

mener liberal alliance åbenbart

om en minimumsnormering siger jeg jo ikke præcis hvordan en daginstitution lokalt skal tilrettelægge den enkelte dag eller hvilket personale der skal bruges jeg siger bare her er en normering

der skal sikre en ordentlig normering som

vil jeg bare sige at det været spændende at høre de forskellige pointer fra de forskellige partier det er sjovt at komme lidt dybere ned i det nu glæder jeg mig til at vi skal diskutere dagtilbudsreform og jeg håber på at alle partier

er fundet i finansloven som finanslovspartierne selvfølgelig har en særlig ret til at bestemme over men i hele spørgsmålet omkring dagtilbudslovgivningen om hvordan den skal se ud i fremtiden

kunne være godt for vores alle sammens børn hvis vi kunne blive enige om det i fællesskab